hundrede og ni stemmer og vil nu blive sendt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

når samtalerne er forstummet

herre erling bonnesen som ordfører

omfattet af loven idet

længere at kunne opretholdes når eus

den første januar to tusind og tretten

er at eu forordningen alene tillader opretholdelse af den nationale lovgivning

bestemmelse som gør at ministeren

nærmere regler om håndteringen af fostre i forbindelse med de slagtninger og aflivninger

ved aflivningen af moderdyret

disse områder når dyreværnsrådet fremsætter råd baseret på ny viden om dyrevelfærd eller rettere

skal vi reagere med de med de nødvendige lovforslag det glæder vi os over at ministeren gør

med lovforslaget i dag det er en undtagelsesbestemmelse

nødslagtninger vi behandler i dag og vi bør ikke tøve med opbakning hertil fordi argumenterne er at lovforslaget

i øvrigt er det glædeligt at eus bidrag til dyrevelfærden i den her sag er en minimumsbestemmelse og heldigvis på et højt niveau danmark skal være ambitiøs når vi skal efterleve ny viden om dyreetik og

som nok er vedtaget med de bedste intentioner men virkeligheden har dog nu efter en årrække givet anledning til en revurderet opfattelse af hvad der er bedst for moderdyret og fosteret siden loven trådte i kraft i to tusind og fire har dyreværnsrådet allerede i to tusind og syv

at den foreskrevne fremgangsmåde i loven kan give anledning til at fosteret faktisk lider mere i forbindelse med slagtningen end det ellers ville have gjort hvis moderdyret moderdyret blot blev slagtet uden

rådet finder endvidere med baggrund i den videnskabelige litteratur på området at fosteret lider mere

kan dansk folkeparti selvfølgelig støtte

og derfor synes jeg at det er godt at vi gør det det er jo et eksempel på at en beslutning truffet på et vidensgrundlag senere viser sig at være forkert fordi vi bliver klogere og så må vi selvfølgelig lave det om jeg er glad for at det også fremgår af ministerens høringssvar at på trods af at det her er en forholdsvis

det alligevel en vigtig sag og at hun derfor vil følge

at fødevareministeren har været meget lydhør over for de argumenter

her nødslagtninger det synes jeg er rigtig godt så alt i alt er det et lille men godt og vigtigt lovforslag som

jeg synes det er meget fornuftigt at ministeren i lovforslaget

hvis der kommer ny viden på et senere tidspunkt

for hele tiden at tilpasse tingene så vores hensyn til dyrenes velfærd går hånd i hånd med den faglighed som også

alene om at vi skal gøre det bedst muligt for dyrenes velfærd det har man troet at man gjorde tidligere nu viser det sig at eksperterne fortæller os at det faktisk

kan gøres på en anden måde det er det vi så gør nu og det er det lovforslaget drejer sig om

det lidt fleksibelt med en bemyndigelse sådan at vi ikke behøver at gå hele folketinget igennem med tre behandlinger for jeg

hvad tjener dyrenes interesser bedst hvordan vi sikrer den højeste dyrevelfærd det gør vi med det her lovforslag så jeg takker for for førstebehandlingen og

var der nemlig en række driftige erhvervsdrivende fra omegnen af holstebro

det var dengang hvor det ikke bare var man tænkte automatisk kom fra det offentlige de ønskede

skabe vækst i form af strøm til deres maskiner

huse og dette private andelsejerinitiativ er siden hen komme til at hedde nordjysk elforsyning

historik

kundeforholdet her er venstre meget klar i spyttet kundeforholdet står mellem kunden og virksomheden uanset om det er

eller et andelsselskab det er alene et forhold mellem kunde og el eller gasleverandør det skal selvfølgelig respekteres kundeforholdet

skridt i den rigtige retning da venstre ønsker mere konkurrence på el og gasmarkedet med lavere priser til følge men det kræver selvfølgelig at vi anerkender at danskerne selv evner at tænke både når de skal købe huse

også når de skal købe strøm hos et elselskab eller gas hos en gashandler det er vi i venstre ikke i tvivl om at danskerne vil og kan gøre men der skal selvfølgelig være et incitament til det

set i det lys finder venstre det fornuftigt at de mange kunder som har valgt ikke at ændre produkt væk fra det såkaldte forsyningspligtprodukt nu kommer over på kommercielle produkter samtidig med at forsyningspligten fremover bliver særdeles smal og selvfølgelig bringes i overensstemmelse med eu lovgivningen vi noterer os at der bliver nogle bånd på det frie marked på den korte bane

to tusind og fjorten hvilket begrundes med indførsel af den nye engrosmodel det kan vi godt acceptere så længe der ikke er tvivl om at målet er en helt fri konkurrence på markedet

der en anden meget diskuteret del

forbrugerne skal oplyses om mulighederne for at afsøge markedet

forbrugerne bliver oplyst

vis med lovforslaget skal klima

orientere om mulighederne med en neutral skrivelse som stiller alle lige og

nøgternt fortæller om ændringerne samt fortæller om

er en let adgang til information om og overblik over markedet vi finder det oplagt at det udsendes på en omkostningseffektiv måde når det selskab der har kundeforholdet alligevel skal orientere kunden om ændringer i forhold til

jeg vil gerne slutte med at konkludere at venstre kan bakke op om det foreliggende lovforslag vi ser frem til den videre behandling af

lovgivningen eu lovgivningen foreskriver nemlig at bevillinger skal tildeles efter

gennemsigtige og ikkediskriminerende principper

den årsag er det vigtigt at handle nu i stedet for at vente

den nuværende lovgivning er uegnet til gennemførelse af udbud da den er baseret på prisregulering med fastsatte maksimale priser og desuden tager

ikke stilling til håndtering af kundeforhold og sikring af forbrugernes rettigheder i forbindelse med udbuddet lovforslagets formål er således at fastlægge en ny ordning for udstedelse af forsyningspligtsbevillinger baseret på udbud det vil sige at der indføres priskonkurrence ved forsyningspligtsbevillinger og den ordning finder anvendelse indtil der fremlægges et nyt forslag fra reguleringseftersynet forbrugerne vil så blive stillet over for et valg om at skifte

til et markedsprodukt fra en anden leverandør

hidtidige leverandør eller til et forsyningspligtsprodukt fra den

muligheder vil blive overført til et tilbagefaldsprodukt

tidspunktet for den nuværende bevillings udløb

tilbagefaldsprodukt ikke kunne byde forbrugerne vilkår der er ringere end forbrugernes nuværende vilkår det samme gælder prisen som ikke må overstige forbrugernes nuværende pris dog med forbehold for prisudviklingen i takt med engrosprisen dermed respekterer lovforslaget grundlovens § tre og halvfjerds og kunderelationen mellem forbrugeren og den nuværende leverandør med forsyningsbevillingen

tilbagefaldsproduktet skal være et standardprodukt som også vil

der svarer til den nye bevillingsperiode for gas forventes det at være tre år og for el

vi synes at vi har landet det her lovforslag rigtig godt og kan

ifølge dansk lovgivning nu har vi det jo sådan i dansk folkeparti at vi

i det her tilfælde hvor eu har underkendt

ønske om at komme med en ny ordning for hvordan vi kan kan forvalte vores

og den anledning

også gerne bliver brugt til måske at lave noget der er bedre

det hidtidige men vi havde da gerne set at det ikke var på grund af eu

dansk folkeparti har selvfølgelig kigget på den model som regeringen har lagt frem og umiddelbart kunne

jo se ud til at det er en ganske fornuftig model alt andet lige

er det da meget fornuftigt at man kan lave et udbud

forsyningspligtbevillinger hvor

den sidste ende får bevillingen og dermed retten til at forsyne de elkunder som ikke har valgt en anden leverandør det lyder meget godt at det er den lavestbydende

kunderne får men der er bare det problem

ikke forsyningspligtbevillingen og det betyder jo så at alle de kunder som har været hos et elselskab

af prisreguleringen som har været gældende hidtil og dermed står vi med nogle selskaber som måske har

halvfems procent af elforbrugerne i deres

ikke længere underlagt nogen prisregulering

dermed blive ofre for at man spekulerer i det her

rigtig mange danskere altså ikke interesserer sig for nemlig hvem der leverer deres el og

grundlag for at man kan hæve prisen stille og roligt uden at folk opdager det og dermed skovle penge ind

de danskere som ikke har sat sig ind i hvad de egentlig betaler for deres strøm det ser vi som et problem i den ordning som regeringen har foreslået

opfordre regeringen til at lave om

de kunder som får leveret el eller gas

laveste pris som er vundet i udbuddet

hvis man har så travlt som regeringen åbenbart har med at lytte til eu i stedet for at vente på det udvalgsarbejde som er i gang og som skulle komme med

forslag til hvordan man kunne indrette en model allerede

maj måned så vi kan altså ikke

men vi så hellere at kunderne blev hos forsyningspligten hos forsyningspligten og dermed ikke blev

udnytte den position

lovforslaget her som det er fremlagt

sat i verden med en forholdsvis kort tidshorisont for at lappe det hul som vi kan se vil

i lighed med venstre og socialdemokraterne også til det kommende

reguleringseftersyn og vi håber at vi her kan sikre den egentlige liberalisering af elmarkedet med de proportioner der er lagt ind i lovforslaget og

man ikke frit kan udnytte de kunder man har til at sætte den pris man nu vil

så vi er faktisk tilfredse med lovforslaget og bakker det varmt

her i i morges at skifte elselskab og

det går ganske let og gesvindt

håber da også at forbrugerne hen ad vejen vil vænne sig til at man faktisk kan skifte

elselskab hvis man er i tvivl om hvorvidt man nu får en passende pris det her forslag er i hvert fald mener jeg et godt første skridt hen imod en

det når vi nu kommer ind og

have fri konkurrence på det her

som hvis man nu tager et andet område hvor der er

der faktisk er rigtig mange forbrugere der ikke er vant til at se på om de nu har pengene stående

i den korrekte bank set fra deres eget økonomiske synspunkt

vi kan bruge det her forslag og de ændringer der ligger her til at øve os lidt i det

hjælpe forbrugerne på vej når vi om to år

hvor der er helt fri konkurrence det andet vi har været opmærksomme på og vil være opmærksomme på

selskaberne ikke på en måde får lov

tage de forbrugere ud som måske er dem der har mest behov

måske har svært ved at betale og måske en gang imellem falder bagud

der kommer til at betale prisen

indtil reguleringseftersynet er

færdiggjort og vi har lagt vægt på

der kommer et neutralt brev ud

os som elforbrugere

vi hele tiden har den billigste mobiltelefonforbindelse og den billigste bank og den billigste hvad som helst

vi bruger hele den frie tid på at søge rundt på markedet ærlig talt synes jeg det er en meget sådan perspektivløs måde at beskrive frihedens rige på

ikke overbevist om at alle danskere vil leve op til deres nationale pligt og bruge al den fri tid på at jagte rundt på markedet efter tilbud det er bare for ligesom at understrege at jeg

hele indgangsvinklen til den her snak om den fri konkurrence og markedet som løsningen

vores problemer måske er en smule smalsporet for nu

kan undre sig over det her lovforslag og jeg har også foreslået ministeren at

fremsat fordi det er meget meget vigtigt at vi overholder eu lovgivningen

gået rigtig fint med ikke at overholde eu lovgivningen på det her område i årevis

til et eneste lovforslag

en enkelt virksomhed der gik ind på markedet og udfordrede det og så laver vi selvfølgelig en lovgivning så vi kan komme

med eu lovgivningen indtil vi får et helt nyt system om ganske kort tid

at man ender med at flytte en ganske stor del af forbrugerne ikke over til et nyt elselskab men over til et kundeforhold til deres gamle elselskab som er væsentlig dårligere

fordi man går fra at have et kundeforhold som er baseret på en vis beskyttelse ud fra den erkendelse at markedskræfterne ikke fungerer på det her område til ikke at have nogen beskyttelse

kommer på den anden side af oktober

synes faktisk det er dybt problematisk at man gør det på den måde jeg synes at det ville være mere oplagt

man sige hvorfor står herre per clausen nu og siger det vrøvl frie danskere kan jo nemt finde ud af at agere på det her marked ja energitilsynet som jo ikke er

hvis et selskab

det er selvfølgelig fordi elprisen er forholdsvis lav forskellen betyder meget lidt i en husholdning der ikke har et særlig stort forbrug og derfor har man måske

besluttet sig til eller ikke besluttet sig til

meget meget stor risiko for at forbrugerne kommer til at betale en ganske høj pris selvfølgelig til fordel for elselskaberne så det som vi i hvert fald godt kunne tænke os at få en

er hvordan man i realitetens verden ikke i den i den frie fantasi opfundne velfungerende markedssituation men i den virkelige verden vil beskytte forbrugerne

selv om de får endnu et brev fra elselskabet der måske den her gang er skrevet næsten forståeligt så vi er altså grundlæggende skeptiske over for det her lovforslag

vil da nødig være medvirkende til at en radikal minister kommer til at bryde eu lovgivningen i endnu flere år end

også gerne hjælpe fornuftige beslutninger igennem her men jeg bliver nødt til sige at en lovgivning

er baseret på sådan en idé om at

fjorten vil opdage

at stige og de ikke længere er beskyttet af noget som helst

vi savner en fornuftig forklaring på hvad man

det kan være svært at få den forklaring fordi vi jo faktisk nu skal have lavet et eftersyn af hvordan satserne taksterne faktisk fungerer

godt være at det eftersyn fik en anden konklusion end den rigtig mange er ret sikre på vil få

en vanskelig opgave og det er bare efter min mening endnu en bekræftelse på

et inderlig overflødigt lovforslag der formentlig ikke er til glæde for en eneste dansker og som skaber problemer og vanskeligheder så jeg

opfordre ministeren til at overveje om det her virkelig er nødvendigt

det ikke bare er dårligt anvendt tid som kun fører til

vurderingen af lovforslaget har vi delvis lagt vægt på at det er en midlertidig ordning

sagt er en del problemer med det her

over enhver tvivl at de markedsforskydninger

kan gå hen og få ret alvorlige virkninger også på den lange bane som vi ser det vil

de nuværende ofte meget store spillere

i mange år frem både på

hvor der er blevet snakket så meget om frit marked og liberalisering

og hvor der er kommet så umådelig lidt

skyldes at vi de facto

har etableret geografiske monopoler som i realiteten ikke har den store interesse i at

en kritik af det vi er dog tilfredse med at det ser ud til at det bliver et neutralt brev der kommer ud og skal informere kunderne om de nye regler og de nye muligheder selv om vi hellere havde set brevet komme

eller fra energistyrelsen

komme over på et markedsprodukt når de

allerede har været inde på her fra talerstolen

ind ad bagdøren når de ikke længere er

beskyttet af energitilsynet de bør derfor fortsat efter vores opfattelse være forsyningspligtkunder som lovforslaget

er det det eksisterende selskab som vil vælge et standardprodukt for

over på nye aftalevilkår uden at man selv har truffet beslutningen og det synes vi er problematisk i forhold

almindelige forbrugerbeskyttelse vi ser hellere at det

det nye forsyningspligtselskab

ekspropriation kommer frem her hvis et skraldefirma i en kommune for eksempel mister sin

så også skulle have ejendomsretten til kundedatabasen og det

udvalgsbehandlingen markedsløsninger er normalt et gode for prissætningen men men kan virke modsat hvis markedet ikke er transparent og kunderne har en reel interesse i at være rigtige kunder som tager rigtige

købsbeslutninger i høringssvarene synes

karakteristisk at det er de store selskaber det er dansk energi som er positive mens de små udbydere forbrugerrådet konkurrencestyrelsen og en række brancheforeninger er meget skeptiske

om konkurrencen vil virke her vi tror det vil tage tid at få markedet i gang på det her område

forsyningspligtkunder der ikke aktivt har valgt

løbende får en påmindelse hver tredje eller fjerde måned et standardbrev som måske kan skubbe dem

hvis vi skal stemme for det her lovforslag

skal vi som minimum have sikkerhed for at de sovende elkunder

må forvente at de fører en liberal politik ikke tror på de frie markedskræfter

for den forholdsvis lille andel af elprisen som vi her har med at gøre det hele er jo stort set afgifter

at den radikale ordfører har skiftet elselskab

tænkt mig at spørge hvor meget herre helveg petersen har tjent på den operation det kunne

ikke stille spørgsmål den anden vej men lad det være et svar på

borgerne selv kan træffe beslutning om

man normalt forbinder med en liberal politik

den enkelte dansker ikke selv kan tage stilling til hvilket

er enig i at for at man kan få konkurrence på et marked skal der være fri prisdannelse således at der måske

udbyde og sælge el i en lang periode hvor vi havde et helt helt andet regime nu skal vi altså over

hvor sløvt det her marked har været og så synes jeg i virkeligheden

det er meget ideologisk præget

uanset den kendsgerning

det får vi lige præcis nu hvor vi skal lave den hovsalov indtil vi får de mere permanente regler

når det handler om el og strøm der kommer ud af stikkontakten jo

i forhold til enhedslisten og frihedens rige

jo fortaler for den model jeg synes jo at det er det rigtige at jo mere frihed vi giver jo mere glæde og trivsel oplever den enkelte og jo mere konkurrence der er jo bedre kvalitet og jo billigere priser opnår vi men der har vi så en lidt forskellig holdning til

i folketingssalen i forbindelse med lovforslagets behandling med energiaftalen fra tidligere i år var vi på tværs af folketinget enige om at nedsætte et udvalg

som skulle se på hvordan forsyningspligten fremover skulle indrettes udvalget hedder elreguleringsudvalget og

allerede påbegyndt arbejdet forslaget til den fremtidige forsyningspligt skal udvalget komme med til maj

i mellemtiden er regeringen så kommet i knibe da den pågældende måde som forsyningspligten er skruet sammen på ikke helt overholder de regler eu foreskriver og i den sammenhæng skal vi nok være behjælpelig

forsyningspligten er i min optik ikke noget som er holdbart på længere sigt selvfølgelig ikke som energitilsynet for nylig også har påpeget begrænser det konkurrenceevnen på detailmarkedet så vi på den måde fra politisk side prøver at styre priserne og det er ikke hensigtsmæssigt og

kommissionen som har sendt en meddelelse på gaden om det indre energimarked hvor man siger at regulerede priser det vil sige forsyningspligten skal udfases og begrænses til en lille gruppe af udsatte forbrugere som af særlige grunde ikke kan købe deres el selv

vi skal så nu finde en midlertidig ordning så vi ikke bryder eu reglerne sådan at vi respekterer det arbejde der pågår i udvalget derfor kan vi støtte det her lovforslag der er fremsat af ministeren og det er vigtigt for mig at sige at det ikke er staten der skal bestemme hvor kunderne er og hvor de skal høre til

bestemme hvilket selskab som skal betjene

sidste gang vi ændrede forsyningspligten var nemlig i to tusind og fire og der var det den tidligere

og det fremgår dér at ændringer i forsyningspligten ikke skal berøre hvor kunderne har deres tilhørsforhold og det mener jeg også fremadrettet skal være gældende og det er

de valg her i dag også tak til den konservative ordfører for at støtte op og fortælle lidt om historien

i foråret blev det som det er fremgået klart at den hidtidige praksis for tildeling af forsyningspligtbevillinger ikke længere opfylder eu lovens krav om gennemsigtighed og ikkediskrimination og den praksis kan vi desværre ikke ændre uden at den lovgivningsmæssige ramme også bliver ændret den gældende prisregulering som vi har brugt indtil nu egner sig simpelt hen ikke som grundlag for et udbud og endvidere forholder den

bevillingshaver derfor er

fastlægger en ny ordning for udstedelse af forsyningspligtbevillinger som

indtil der kan fremlægges et forslag til en ny regulering på baggrund af det reguleringseftersyn som blev vedtaget i forbindelse med

marts i år med lovforslaget indføres der således en priskonkurrence i udstedelsen af forsyningspligtbevillinger og samtidig indeholder lovforslaget regler for forbrugerens stilling i forbindelse med et udbud den korte version af det her er at forbrugerne

eller om de fremover vil modtage et markedsprodukt der er også brug for at de elforbrugere der ikke tager stilling får

en ordning selv om de ikke aktivt tager stilling og den løsning har vi

forbrugere ikke stilles ringere end før det direkte svar til herre villum christensen

at man ikke stilles ringere end før indtil

kommer med en helt ny lovgivning på det område i oktober

så er der en række specifikke kommentarer

det ikke er det selskab der vinder udbuddet om forsyningspligt

nemlig at det ville stride imod grundlovens § tre og halvfjerds det er simpelt hen ikke muligt for os at ekspropriere et kundekartotek fra de pågældende selskaber der har kunderne i dag og som flere ordførere

kan godt være at herre mikkel dencker ikke synes det er

skulle lave lovgivning fordi eu er utilfreds med

set også danmarks egen grundlov der er på spil her

villum christensen

sammenlignes med et affaldsselskab nej det kan det ikke

et affaldsselskab indgår jo en kontrakt med kommunen der er ikke noget direkte kundeforhold mellem dem der får hentet deres affald og affaldsselskabet tværtimod betaler man jo som det vil være de fleste mennesker bekendt en afgift for sin affaldsafhentning

klar vurdering at man ikke bare sådan kan ekspropriere forskellige selskabers kartoteker endelig er herre per clausen

og der kunne godt være fristet til at bruge lidt tid på

nogle gange spørger sig selv jamen er frihedens rige nu så attraktivt men man kan omvendt spørge hvis alternativet er ufrihedens rige hvor man altså er tvunget til kun at benytte ét selskab uanset hvordan dette selskab måtte gebærde sig også prismæssigt

vil erklære mig som tilhænger af frihedens rige i forhold til ufrihedens rige herre per clausen

hvad sker der så efter oktober

det ved vi jo i et eller andet omfang godt der

per clausen også var med til at beslutte i energiforliget og så har vi et reguleringseftersyn

gå ind og kigge på resten af det der er i spil på markedet herunder hvad forsyningspligten overhovedet skal være i fremtiden og ikke være i fremtiden

kommer til at se ud efter to tusind og fjorten men engrosmodellen har vi

med til at finansiere en del af vores grønne

jeg hører egentlig de

at sikre at vi fortsætter kan man sige udbygningen af det danske elmarked sådan at vi sikrer forbrugerne et frit valg

vi sikrer når vi gennemfører den her midlertidige lovgivning at det brev vi sender ud og som

de nuværende elselskaber for det er kun dem der har adressekartotekerne

information som muligt og at de også bliver sikret i

overgangsperioden indtil vi i fællesskab bygger videre på en ny markedsmodel med disse bemærkninger vil jeg derfor igen takke for den interesse som

udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser og svare på de spørgsmål der måtte være fra ordførerne

end den som ministeren har foreslået nu

egentlig høre hvorfor er det så vigtigt for regeringen at vi laver den her

som ministeren selv siger skal være midlertidig i stedet for at vente på at der kommer et gennemarbejdet

et udvalg som netop sidder og arbejder på den her sag så vi kan få den rigtige model

andre lande og det er helt rigtigt som herre mikkel dencker påpeger at det i mange år

testet om jeg så må sige i eu men sagen er jo at virkeligheden nogle gange

vores lovgivning det der er sket i det her tilfælde er jo at hvor det med forsyningspligten

haft karakter af at der kun var ét selskab der var interesseret i det

pludselig fået et ønske om at der er noget mere konkurrence der er pludselig et andet selskab

sagt vi vil egentlig gerne udsættes for en fair priskonkurrence vi vil gerne have lov til at byde på det her der er ikke nogen markedsrimelighed i at forsyningspligten per definition går til ét selskab og det er den konkrete årsag til

eller ændring i i ejendomsretten

opbygget gennem mange års hæderligt arbejde

er jo netop at de elselskaber som har forsyningspligten i dag har fået overdraget

de har fået overdraget en opgave

som vi har besluttet at alle de kunder der har forsyningspligt skal

af staten og derfor

til de mange forskellige energiselskaber vi har

er den grundlæggende pointe at

private enheder de har et kundekartotek der er deres uanset hvordan de er ejet og hvordan de har fået det og det kan man

hvor skattepligtige udbytter omkvalificeres til

at sikre at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter

at sikre at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet første og sidste element har begge karakter af værnsregler der har til formål at forhindre et utilsigtet provenutab således blev forslaget også fremsat før det blev sendt i høring ændringerne for så vidt angår en omgåelse af udbyttebeskatning har virkning fra fremsættelsestidspunktet for at forhindre spekulation venstre er selvsagt modstander af at selskaber og enkeltpersoner

og igennem smuthuller i lovgivningen der findes næppe det parti her i folketinget som vil afvise at lukke et skattehul spørgsmålet er imidlertid om

vi i dette tilfælde har at gøre med et skattehul eller om regeringen foregiver at ville lukke et hul for i stedet at ændre velkendt praksis flere af høringssvarene peger på at de foreslåede ændringer har en række uhensigtsmæssige konsekvenser

det er efterhånden over et år siden at regeringen murede sig inde i det berømte tårn på amager siden da har s sf og de radikale givet køb på en række af de fine ord dog burde man da forvente at de tre regeringspartier fortsat abonnerer på ønsket om at tiltrække udenlandske investeringer frem for at skræmme dem bort jeg synes ærlig talt at regeringen skylder os og investorerne nogle svar svar på om det virkelig er nødvendigt at ramme så bredt som det er tilfældet her svar på om de foreslåede regler er helt på linje med lovgivningen i norge sverige

lande vi konkurrerer med og sammenligner os med svar på om den omtalte praksis til trods for årelang granskning er helt ny viden for skat og derfor kan karakteriseres som et skattehul og endelig om de huller der lukkes ikke kan lukkes på en mere

opfører sig som en elefant i en glasbutik

derimod kan vi på ingen måde bifalde et stykke lovgivning der vil gøre det mindre attraktivt at investere i danske arbejdspladser i danske iværksættere og vores fælles fremtid høringssvarene til det her lovforslag har været voldsomme og noget tyder på at lovforslaget ikke har karakter af skattehulslukning det vil vi have gransket i udvalgsbehandlingen hvor vi forventer en række tekniske

og sikre at der betales den skat der skal betales hverken mere eller mindre med lovforslaget sætter vi en stopper for at skattespekulanter kan føre penge ud af landet og placere dem i skatteskjul uden dansk beskatning den nuværende lovgivning gør det nemlig muligt at sende overskuddet til det udenlandske moderselskab i form af afdrag på selvskabt gæld som jo er skattefri

skattefidus som er set anvendt af kapitalfonde

synes særdeles kreative i relation til skatteplanlægning hvad angår kapitalfondene

fortsætter regeringen jo med det fokus som den tidligere regering også havde blandt andet med l fire og firs i to tusind og ti til elleve samlingen

man må jo formode at det danske samfund allerede er gået glip af væsentlige skatteindtægter og derfor er det også vigtigt at vi får lukket denne form for skattehuller med det samme efter gældende lovgivning er danske aktie og anpartsselskaber omfattet af fuld skattepligt ved registreringen mens visse andre selskaber og foreninger som også er registreret i danmark ikke er omfattet af fuld dansk skattepligt og med lovforslaget ønsker regeringen at ensarte behandlingen af disse selskaber og sikre at selskaber og foreninger bliver omfattet af fuld dansk skattepligt hvis de enten er registreret eller ledelsen har sæde her i danmark

forsøg på skatteomgåelse sker mange steder i verden men

et samfunds fælles kasse for at finansiere det man har besluttet

være fælles om derfor er det et stort problem i fattige men ressourcerige udviklingslande når store virksomheder benytter sig af aggressiv skatteplanlægning for at minimere deres bidrag til fællesskabet indtil nu har danmark desværre været en lidt for smart genvej til kreativ skatteplanlægning for selskaber der vil undgå at betale skat til til de mindst udviklede lande de lande som netop har brug for skatteindtægter til at udvikle samfundet

vil sætte en stopper for at udenlandske selskaber kan slippe billigere i skat i andre lande ved at udnytte de danske regler opgørelser viser at der hvert år forsvinder hundredvis af milliarder dollars ud af verdens fattigste lande på grund af illegal kapitalflugt enorme summer der kunne have finansieret en mere bæredygtig udvikling for verdens fattigste mennesker og samtidig mindske afhængigheden af udviklingsbistand under høringen

er det er det blevet kritiseret at l ti rammer for bredt regeringen har lyttet og som det også fremgår af høringsnotatet er det derfor bebudet at der kommer et ændringsforslag der vil imødekomme en del af kritikken det skal dog understreges at lovforslaget er forsøgt udformet så præcist som muligt men at at det hensyn

også må afvejes i forhold til at lovforslaget skal omfatte alle de tilfælde

vil jeg gerne understrege at vi med lovforslaget indfører en værnsregel der skal sikre at de gældende regler

i sig selv hæmmende for investeringslysten

derfor ikke at indgrebet vil begrænse udenlandske virksomheders investeringslyst man må også antage at langt de fleste udenlandske selskaber der overvejer at investere i danmark lægger vægt på de gode muligheder der er for at drive virksomhed i danmark

samfund ikke råd til at uddanne vores børn og give en førsteklasses behandling til de syge og

med til at investere i infrastrukturer som jo er det der

vi socialdemokrater ved at når danske virksomheder har succes og skaber arbejdspladser er det ikke på trods af det danske velfærdssamfund men i høj grad på grund af det danske velfærdssamfund det håber jeg oppositionen også vil nikke ja til her i dag når vi skal stemme

det her lovforslag det er nemlig ikke retfærdigt for de danske borgere og virksomheder som betaler deres skat uden at kny at der er spekulanter som ikke vil bidrage til fællesskabet

overambitiøst at det griber for meget om sig

danske samfund så når man ser på

at de eksterne aktører der udtaler sig om den her sag

meget vidtgående forslag at det kommer til at koste investeringer i det danske samfund så hvordan lever det op til både regeringsgrundlaget og

ret bestemte kriterier der skal opfyldes for at man kan nyde folketingets som regel fulde opbakning

der var hensigten fra lovgivers side

godt tænke mig at herre thomas jensen definerede hvad

skattehullukningslovforslag altså hvad

karakteristika der skal gøre sig gældende

starte med at sige at vi i dansk folkeparti er enige i

at vi så vidt muligt skal undgå at personer eller virksomheder kan udnytte og uhensigtsmæssigt spekulere i skattehuller for at undgå beskatning

også bidt mærke i at de fleste høringssvar siger at værnsreglerne rammer langt bredere

under udvalgsarbejdet en af ændringerne i loven

udbyttebeskatning hvor man vil sætte yderligere værnsregler op for

på nogle få virksomheder men hvor den administrative byrde på grund af reglerne rammer alle virksomheder samtidig er der en risiko for at der i nogle tilfælde vil kunne forekomme

det er selvfølgelig heller ikke rimeligt hvis det er tilfældet det er klart at

skal det selvfølgelig lukkes men jeg vil også mere generelt sige at det altså er skidt hvis man hele tiden ændrer på rammevilkårene for virksomhederne

investerer i danmark er det tit med en investeringsperiode på måske ti tyve eller tredive år og det skaber det skaber altså noget usikkerhed når man i danmark med jævne mellemrum ændrer på skattereglerne det mindsker danmarks muligheder for at tiltrække kapital

færre investeringer og færre investeringer betyder jo som bekendt færre arbejdspladser danmark ligger i ligger i forvejen relativt lavt hvad angår investeringer fra udlandet hvilket regeringen

være bedre til at tiltrække udenlandske investeringer investeringer i danmark fra udenlandske investorer ligger under gennemsnittet for de rige lande det skal der rettes op på vi skal derfor skabe bedre rammer for udenlandske virksomheders investeringer i danske virksomheder

set ikke være uenig i sådan som vi læser lovforslaget

her gør man det mindre attraktivt at investere i danmark og det er ærgerligt

angående ændringerne omkring gennemstrømningsselskaber

er det ændringer som vi godt kan støtte i dansk folkeparti her afslutningsvis i min tale kan

udvalgsarbejdet vil kigge nærmere på ændringerne af reglerne omkring udbyttebeskatning inden vi kan sige ja

andre landes beskatning efter gældende lovgivning er det muligt for selskaber i eu eller i lande som vi har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med at bruge danmark som en trædesten til at nedbringe deres beskatning for at hindre at danske selskaber bruges til

bliver det hermed foreslået at danmark opkræver den skat af videreudlodning af udbyttet som danmark har ret til at opkræve efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

et af elementerne i l

skatteministeriet mener at der er et

det tager vi bestik af

investeringsland jeg noterer mig også at der er kommet en del

der er også høringssvar

påpeger udfordringerne i forslaget dem vil jeg lytte til og de vil også indgå i mine videre overvejelser

det klart at vi skal finde balancen mellem

lukke skattehuller når de bliver konstateret det er de blevet her på baggrund af en early warning og på den anden side sikre at danmark også fremadrettet gør sig attraktivt i forhold til at kunne tiltrække investeringer udefra

på den måde er der ikke noget at udsætte på det

utilsigtede konsekvenser

i virkeligheden med det her lovforslag

nogle huller der skal lukkes hvor der er en utilsigtet brug

efter min mening også et problem der har været kendt i nogle år som der er behov for at gøre noget ved

med det her lovforslag

omgår udbyttebeskatning

laver nogle koncerninterne omstruktureringer af

vi skal bruge det her lovforslag til at undgå at danske selskaber bliver brugt

og bruger det at danmark er et land med rigtig mange dobbeltbeskatningsoverenskomster og

bruge til at lave den her form for gennemstrømning der i sidste ende er en metode til at undgå at betale skat ikke i danmark men i et andet land

som redskab til at undgå den den beskatning

de problemstillinger vi slås med at der er lande med svagere skattemyndigheder end vores

ender med at blive brugt i den sammenhæng som jeg husker det

måde var skattely eller havde problemer med lovgivningen og det er jo ikke fordi vi ikke er noget velordnet land men tværtimod fordi vi er så velordnet et land og har de aftaler vi har med andre lande

man kan sende udbytte igennem selskaber man opretter her i landet

at undgå beskatning det er jo ikke meningen

vil regeringen også med lovforslaget her sætte en en stopper for det

at få taget fat på den problemstilling og få lukket de to omtalte skattehuller

kan det karakteriseres som et skattehul når det i hele den periode har været en kendt praksis hvis man opdager et skattehul

en advarsel i to tusind og seks

virkelig at sætte noget over styr ved at rette op på det

politisk side ønsker at ændre det her

får dem lukket og

at herre mads rørvig er uenig i at

synes det er rigtigt at vi sørger for at der bliver betalt den skat der skal af selskabernes udbytte om det ikke

selskaber til at snyde i skat

at man skal sige det herre mads rørvig har chancen nu

en investor der skal have investeret sine penge vil selvfølgelig fravælge danmark hvis man risikerer en beskatning på over hundrede procent

vælge et andet sted hvis man risikerer at få sine midler beskattet med over hundrede procent er herre jesper petersen ikke betænkelig ved

at de mange milliarder fire milliard kroner sidste år

for om det eventuelt ikke kunne være i strid med de gode intentioner som man

til fællesskabet og efterlever de regler vi har og hensigterne

jeg er ikke enig i det billede som herre mads rørvig

det også en interesseorganisation med visse interesser i det her lovforslag der er kommet

boret ud og det er da helt naturligt at få det gjort under udvalgsbehandlingen også hvad angår de ting herre mads rørvig kommer med nu

så om end jeg aner hvor herre ole birk olesen vil hen med sit åbnende spørgsmål og dermed også har en idé om hvad det næste spørgsmål bliver

derfor vil jeg bare gerne høre om sf har anden viden end den som kommer i høringssvarene om at det her er en ny ting

havde ledt det udbytte direkte til det land hvor

vil have det hen så er det forkert og så har jeg en anden viden end herre ole birk olesen i hvert fald angiver

andre landes lister over lande hvor man burde se på lovgivningen for at undgå at

og dermed i virkeligheden lænse andre lande for deres rimelige

rejser to problemer det ene er et problem for danmark på den måde at

placeret i danmark ikke betaler skat det kan være multinationale selskaber med udenlandske moderselskaber eller det kan være multinationale selskaber med danske moderselskaber som betaler meget lidt eller ingenting i skat vi har tidligere været inde på her i folketingssalen at store selskaber som

en hel stribe af de allerstørste danskbaserede industriselskaber

skat i danmark det får vi heldigvis mere lys på her om nogle uger når skatteministeriet

i danmark det ser vi meget frem til jeg jeg har jo selv lavet en del lister gennem årene hvor jeg har påpeget hvor lidt der bliver betalt i skat fra kæmpestore firmaer

den ene problemstilling det er der hvor danmark bliver

opretholde et godt velfærdssamfund det andet problem er

bliver brugt som gennemstrømningsland forstået på den måde at et multinationalt selskab i et land hvor de tjener masser af penge

være ligegyldigt det har ikke nogen positiv effekt hverken på den ene

på den anden måde men det har en meget stor negativ effekt for de lande der bliver snydt for skat typisk

pengene kommer fra lille søde danmark og derfor ikke bliver kontrolleret så meget som de burde

den sidste trafik har der været en del lys på over nogle år derfor forstår jeg ikke helt debatten om at det her skulle

der kommer et forslag nu men problemstillingen med gennemstrømning har vi kendt i

kristian jensen sagde at nu skulle der ske noget over for de multinationale selskaber der ikke betaler skat der skete ikke noget og det er altså det samme vi hører i dag selv om det er en velkendt problemstilling som i årevis har været omtalt så finder venstre og konservative og borgerskabet her i folketinget

støtter lukning af skattehuller men det her er jo ikke et hul

sådan har det været i mange år er argumentet så det er da et fantastisk argument at fordi et hul har eksisteret i mange år så skal det blive ved med at være der jeg forstår det ikke

som i sin tid sagde at er der et hul i skatteloven så er det ikke et hul så

og

kan man undgå at betale skat så er det et hæderstegn og ikke et problem sådan ser nogle på det vi gør ikke

kunne suse gennem danmark uden beskatning og uden videre kontrol det gav nogle job for nogle advokatkontorer

vi havde så lempelig en lovgivning at man kunne udnytte danmark til at snyde i skat den form for lovgivning har vi stadig væk og noget af det lukker vi så i dag det synes jeg er meget vigtigt det er ikke mere end

var et stort internationalt firma der reklamerede for at danmark var et særlig godt land at bruge til at placere et holdingselskab i og som etablerede fem hundrede

i danmark over meget kort tid fordi det var sådan et rigtig godt sted at få pengene til at suse igennem så

op på og selv om nogle huller har eksisteret i mange år så er de stadig væk huller

den dag et hul blev opdaget

den dag det blev beskrevet i pressen at her var et hul gik der fem år

mener det er jo helt ekstremt så lang tid der går og

to tusind og seks gik der altså fem år med en venstreskatteminister

aktieudbytter men ikke af aktieavancer

ikke det at aktieavancer ikke beskattes

er et problem men det at aktieudbytter beskattes der er et problem

nu skal man så sørge for at man får de der aktieudbytter

vil man have gennemført l ti med de værnsregler som er der dermed kommer

en problemstilling som jeg synes er meget mere principiel end det vi egentlig diskuterer her

hvis omkostningen for samfundets

på hvordan man får kradset flest muligt penge ind i statskassen men nogle gange når man gerne have ti million

hele samfundet fordi der er mindre velstand ude i hele samfundet det kan også blive et problem her i høringssvarene kan vi læse bud på at syv hundrede og halvtreds million kroner årligt som kunne have været investeret i danmark vil gå uden om danmark hvis vi vedtager det her

det er også udtryk for at hvis vi vedtager det her lovforslag vil vi have en strammere lovgivning i danmark end i vore nabolande

hvad får vi ud af det ja måske får vi nogle håndører i statskassen det kan da godt tænkes det vurderer regeringen jo i hvert fald men først og fremmest får vi det ud af det at investeringer søger andre steder hen end

og det kommer der er jo sådan set ikke flere penge i statskassen af måske er der endda reelle investeringer som går uden om landet som høringssvarene peger på så liberal alliances stilling til det her lovforslag er klar vi stemmer nej til

l ti synes jeg det

man får boret den diskussion ud

til en teknisk diskussion af

en mangeårig praksis man ændrer

et skattehul at man ændrer en mangeårig praksis faktum er snarere at der er tale om en yderligere skat på dansk og international erhvervsliv og det synes jeg så er beklageligt at man bruger skattehulsdiskussionen i den kontekst

er konsekvensen af forslaget her

forslag har potentiale til at koste danske virksomheder milliarder milliarder af kroner i kapital det er jo ærgerligt

på den ene side hører vi en regering som gerne vil have skabt danske arbejdspladser i

en opposition som gerne

et forslag som alt andet lige vil betyde at der vil være færre investeringer i det danske samfund

alle høringssvarene kan man også se at det vil få ret store konsekvenser så det der er konsekvensen af forslaget her

på skatteområdet

se hvor det hul er henne som regeringen påstår der er

og vi risikerer at direkte investeringer

uden om danmark

af l ti i forhold til venture og kapitalfonde og så også sikre at der fremover

folkeparti stemme nej til forslaget for det vil koste investeringer og

handler om det er om man ønsker en beskatning af aktieudbytter eller ej

såvel som tidligere regeringer står altså fast på at

være beskatning af aktieudbytter

er det ikke kun denne regering det har også været politikken hos den tidligere borgerlige regering at aktieudbytter

fået en early warning som man kalder det på nudansk i

den var ikke fra to tusind og seks jeg mads rørvig den fik vi i sommer

med early warning som stammer fra to tusind og seks

i sommer og det er baggrunden for

at intervenere

omgå en beskatning af udbytter ved at kunne foretage forskellige koncerninterne dispositioner

at der ligesom kan argumenteres med at danmark skal være et godt investeringsland fordi der er skattehuller

man kan omgå skattelovgivningen det er jo ikke en rimelig måde at beskrive danmark på

en diskussion om hvordan vi kan blive et godt investeringsland

skal da ikke være ved at vi skal konkurrere på skattehuller

en helt urimelig skattekonkurrence vi så skal ud i hvad bliver så det næste

økonomisk forkert hvis vi går i den retning det er regeringen

og derfor derfor har vi fremsat det her lovforslag altså

rammer for bredt vi mener selv at

gøres anderledes vi er indstillet på at stille ændringsforslag hvis det

jo også en del af dagsordenen visse steder i den her debat det

og den dagsorden køber vi ikke

hvis der er tale om at man kan lave mere præcise formuleringer

vi bestemt villige til at se på det men alt i

vi tager de her tekniske spørgsmål i udvalgsarbejdet

skullet beskattes af de halvtreds kr som er gevinsten men det her åbner op for at man kan beskattes af de samlede

at opnå en effektiv beskatning der er

elementer i skattelovgivningen der

virksomhederne slås med de her lande og

kan ministeren ikke se at store dele af det her lovforslag stiller dem dårligere vi bliver dårligere stillet med

til at trække investeringer til danmark end vi er i dag

vil ikke være så attraktivt at investere

række negative konsekvenser for dansk økonomi

vi unødigt adskiller os fra andre europæiske lande og går enegang i europa

kan begrunde at vi bliver mindre attraktive som investeringsland så er det jeg siger

på at have skattehuller

som kommer fra forskellige kapitalfonde osv

har hele tiden vidst at der er udbyttebeskatning i det land det ved man

været hele tiden at at vi så

nogle omgåelsesmuligheder

er rimeligt og jeg kan ikke se at det skal bruges som argument

at alle penge helst skulle ligge i statskassen

så konkurrerer vi med andre lande om

som er hårdere end i andre lande så vil de ting som bliver beskattet hårdere i danmark

komme til de andre lande og ikke til danmark og i det her tilfælde handler det om investeringer i arbejdspladser i vækst

får vi mindre af uanset om ministeren kan

ved godt at herre ole birk olesen ikke var en del af den og derfor

i det omfang man skal have konkurrence på på lave skatter

man skal konkurrere om at blive et godt investeringsland

under ingen omstændigheder rimeligt at det bliver ud fra hvordan man kan omgå en specifik lovgivning som tilfældet er her

efter vedtagelse i folketinget den første aftale om dobbeltbeskatning mellem danmark og grønland blev indgået i nitten ni og halvfjerds og er blevet ændret flere gange siden senest den nittende december to tusind og otte grønland har lignende beskatningsaftaler med færøerne island og norge aftalen ligger i forlængelse af tidligere dobbeltbeskatningsaftaler der er blevet indgået mellem landene

aftalen med til at understøtte rammerne for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem landene

personer bosat i et af de to lande

pension og pensionsafkast for eksempel betyder aftalen at det årlige kompensationsbeløb som grønland modtager for ikke at beskatte visse indkomster sættes ned fra seks og tyve million kroner til tre

det sparer staten for to og tyve

kroner til gengæld hjælper danmark grønland med at opkræve skat af afkast på pensionsordninger for personer der er skattepligtige i grønland og har et dansk penge eller pensionsinstitut da aftalen er med til at forbedre rammevilkårene for arbejdskraftens frie bevægelighed støtter

vil tilslutte mig og sige at det jo er godt at aftalen vil sikre at vi får

pensionsordninger fra et dansk pensionsinstitut til et grønlandsk

nettoprovenu det skyldes at der ikke længere skal betales et kompensationsbeløb til grønland for at de undlader at beskatte afkastet for grønlandske personers

danmark sørger til gengæld for at hjælpe grønland med at opkræve pensionsafkastskatten for disse personer

hvorefter man krone til krone overfører det beløb til grønland om grønland så

et større eller mindre beløb efter den nye aftale end ved den gamle aftale er jo svært at sige men det afhænger jo af hvor præcis kompensationsbeløbet har svaret til den skat som grønland er blevet kompenseret for at have afstået fra at opkræve alt i alt sikrer disse ændringer at den dansk grønlandske

og mere robust over for fremtidige ændringer

grundlæggende er vigtigt at vi har nogle gode dobbeltbeskatningsoverenskomster med med de nabolande og også

det vigtigt at de her overenskomster hele tiden holdes opdateret og derfor ser vi meget positivt på at vi har lavet de her fire tillægsaftaler med med grønland

sige at det det har ligget dansk folkeparti på sinde i mange år at vi skal sørge for at at beskatningsretten til til pensionsopsparinger ligger i i kildelandet det vil sige det land som har

til at beskatte en pensionsudbetaling når den

overenskomst så da resultatet her er meget tilfredsstillende

aftalen kan først endelig tiltrædes efter vedtagelse her i folketinget dobbeltbeskatningsaftalen skal erstatte en eksisterende aftale fra nitten to og firs som i sin tid blev indgået med tjekkoslovakiet den er dog ikke længere tidssvarende den nye aftale bidrager til at undgå dobbeltbeskatning og skaber mere klarhed over de skattemæssige forhold mellem landene i venstre bakker vi op om aftalen da den betyder at borgere og erhvervsliv får bedre rammebetingelser for at arbejde og gøre forretning

og østblokken så der må også være sket noget på det skattepolitiske område i tjekkiet siden nitten to og firs formålet med lovforslaget er derfor

med den skattemæssige virkelighed anno to tusind og tretten og årene fremover aftalen indeholder tre vigtige ændringer for det første et forslag om at kildestaten ikke må beskatte udbytte ved udbetaling af aktieudbytte til en pensionskasse i den anden stat det vil sige at en eventuel beskatning alene beror på reglerne i pensionskassens bopælsstat

må kildestaten højst indeholde en kildeskat på ti procent mod fem procent i dag ved betaling af royalty vedrørende patent varemærke med videre dobbeltbeskatningsaftalen indeholder desuden

mestbegunstigelsesklausul det vil sige at indgår tjekkiet en aftale med et andet eu land om en lavere

for det tredje kan kildestaten ved udbetaling af private pensioner til personer der er bosiddende i bopælsstaten beskatte udbetalinger når der i kildestaten er givet fradrag for indbetalinger det må siges at være ganske positivt

at sørge for at hverken danskere eller tjekker

skiftet samfundssystem fra kommunisme til markedsøkonomi

ganske glade for alene det kan jo have gjort at der har været en del ting der har været noget antikverede i den gamle overenskomst

det godt at vi får en ny overenskomst som stemmer overens med

som jeg sagde glade for at vi har fået den her nye overenskomst og også

at vi vi får kildestatsbeskatning af

et fradrag for en pensionsindbetaling selvfølgelig også får beskatningsretten af

er vi rigtig godt tilfredse med så jeg skal sige at vi støtter

dem der har fået fradrag for pension i danmark

indeholdt åbenlyse skattehuller

bruges af dem der ønskede at undgå at betale skat som gjorde at vi blev snydt for en skat som vi burde have

nu lavet om og moderniseret i en stribe af dobbeltbeskatningsaftaler der er vedtaget her i folketinget

har regeringen på forhånd afvist forslaget dette lovforslag er regeringens alternativ til

langt færre penge der målrettes til mindre byer dog med mulighed for

hvis der ikke er nok ansøgere blandt de mindre byer for det andet er det meget dyrere for kommunerne at benytte sig af denne pulje for det tredje er det ikke sikkert at alle udsatte kommuner kan få en del af midlerne

blevet begrænset lovforslaget forbedrer samtidig muligheden for at kommunerne kan støtte etablering af bad i ejer og andelsboliger formålet med nedrivningspuljen var at forbedre det fysiske miljø i en lang række udkantskommuner det er et alvorligt problem i landets udkantsområder at bygninger efterlades tomme og nedslidte

det skæmmer lokalmiljøet og gør områderne mindre attraktive for beboelse og erhverv hvilket blot medfører yderligere fraflytning butiksdød og forfald det er en negativ spiral som vk regeringen i sin tid

over to år til ni og tredive udkantskommuner puljen skulle give støtte til opkøb af ejendomme og visse typer

avls og driftsbygninger med henblik på renovering eller nedrivning

skulle bidrage til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen nedrivningspuljen har været en kæmpe succes en midtvejsevaluering foretaget af ministeriet for by bolig og landdistrikter viser entydigt at kommunerne har været ovenud tilfredse med puljen over tre

hundrede misligholdte bygninger er blevet renoveret men lad mig nu lige vende tilbage til forskellene

er afsat over forskellige puljer vil langtfra have den samme effekt som nedrivningspuljen havde tidligere

da regeringen samtidig gør denne ordning væsentlig dyrere for

ikke være muligt for mange kommuner at gøre brug af ordningen det har regeringen dog taget hensyn til i lovforslaget da pengene så bare bliver brugt

af at en fiktiv kommune har et projekt om nedrivning af

bygninger heriblandt erhvervsbygninger til et samlet beløb af lad os sige

den tidligere nedrivningspulje ville kommunen få refunderet mellem syv

altså skal de selv ud at finansiere

en million kroner

man kunne forestille sig at en kommune som for eksempel lolland der også mistede betydelige midler i regeringens udligningsreform vil have svært ved at finde disse penge en anden forskel i

lovforslaget fokuserer på små byer med under tre tusind indbyggere

at nogle af de ni og tredive kommuner der benyttede sig af nedrivningspuljen til vigtige renoveringer og nedrivninger i lidt større byer ikke får adgang til byfornyelsesmidlerne ellers har regeringen taget ved lære af nedrivningspuljen og langt hen ad vejen givet mulighed for at bruge penge til det samme som den tidligere nedrivningspulje dog med undtagelse af erhvervsbygninger

kun nedlagte landbrug i de små byer

støtte til nedrivning lovforslaget er med andre ord en ringe erstatning for nedrivningspuljen men regeringen vil tydeligvis ikke gøre mere for landdistrikterne selv om vi i venstre har langt større ambitioner med landdistrikterne må vi erkende at

da de konservatives ordfører ikke har mulighed for at være til stede

at de konservative med samme forbehold som venstre støtter

gør

skal man ikke køre langt før man får øje på et eller flere huse som er gået i forfald ligegyldigt om huset står i højby i odsherred eller i gludsted

at styrke indsatsen over for de dårlige boliger

en stor udfordring i vores yderområder

i dag giver vi en økonomisk håndsrækning til kommuner med landdistrikter og særlig til vores små byer med under tre tusind indbyggere med byfornyelsesmidlerne kan de både områdeforny og nedrive eller istandsætte de dårlige huse og det bliver billigere for kommunerne fordi refusionen sættes op fra halvtreds procent til tres procent af kommunernes udgifter på samme måde gives der refusion til udgifter i forbindelse med fjernelse af skrot og affald i de små byer alt sammen

hensigt at styrke kommunernes incitament til at opprioritere indsatsen mod de dårlige boliger i de små byer og på landet kommunerne kan altså lave en samlet strategi for et område som skal være med til at skabe fremgang vækst udvikling og arbejdspladser hvor byfornyelsesmidlerne kan spille ind som jeg har sagt før

rådne banan og udkantsdanmark og derfor er jeg stolt af at vi nu har fundet en permanent løsning på et problem som i mine øjne ikke kan løses af en midlertidig ordning

når løsningen er permanent kan kommunerne nemlig arbejde med en sammenhængende helhedsløsning over flere år de kan regne med det her derfor er det godt at vi nu tildeler de små byer en fortrinsret

fem og halvfjerds million kroner årligt til områdefornyelse og bygningsfornyelse de store byer har i en årrække nydt godt af den største del af byfornyelsesmidlerne så det er naturligt at vi nu giver et løft til landdistrikterne og mindre byer det kan vi som socialdemokrater være rigtig godt tilfredse med og som ordfører for landdistrikterne er jeg det også jeg tror vi her har fundet en model som de fleste danskere kan nikke anerkendende til

vi får bugt med nogle af de huse som nu står i forfald og trænger til at blive ryddet af vejen

skal ske af forbedringer i et helt område vi ved hos socialdemokraterne at udviklingen med fraflytning i vores landdistrikter ikke bare kan vendes fra den ene dag til den anden der er altså ikke nogen snuptagsløsninger

vi i fællesskab finder løsninger for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne og på den måde skaber attraktive områder for familier der gerne vil bo på landet forskellen mellem land og by skal nemlig ikke måles på

landdistrikterne har langt mere at byde på åbne vidder ressourcer nærvær lokalt sammenhold smukke landskaber kreativitet og iværksætteri

giver vi vores kommuner gode og konstruktive redskaber til at

vise de positive sider frem det er til gavn for hele landet

den der overordnede strategi for landdistrikterne som ministeren

kom til at love på et af de første samråd han deltog i

i dag skal behandle er en række omfordelinger af bygnings og områdefornyelsesmidlerne herunder også regeringens alternativ til nedrivningspuljen

at regeringen med det her forslag anerkender at der i de mindre byer er lige så stort et behov for område og bygningsfornyelse som der

vi er glade for at regeringen nu vil give flere af midlerne til de hårdt prøvede yderområder vi tror på at de midler

vil gøre en stor forskel derude vi mener det er positivt at støtte kommunerne

det er også rart at se at regeringen vil hæve statsrefusionen til aktiviteter i de små byer for det vil alt andet lige gøre at der bliver kortere vej fra initiativ til handling

det er trist at tænke på at vi i danmark har boliger

vi er enige med regeringen i at der bør sættes ind over for det problem det er et stort problem men jeg tvivler på at det er et landdistriktsproblem i forslaget står der at der stadig er cirka fyrretusind ejer og andelsboliger uden bad andelsboliger som især er beliggende i de største byer udgør cirka halvdelen

at cirka halvdelen af de boliger der er tale om

at de faktiske tal er meget højere end det

boligudvalget behandle lige netop denne del af forslaget

dårlige ejendomme og mulighed for fjernelse af skrot

det er regeringens beskedne videreførelse af nedrivningspuljen regeringen har ovenikøbet udeladt den del af nedrivningspuljen der omfattede drifts og avlsbygninger i landbruget det vil sige at

der før var hundrede million kr som

vil der nu være fem og halvfjerds million kr som både skal gå til

forhøjelse af statsrefusion til aktiviteter og så også lige bad i de større byer det er alt andet lige en forringelse af nedrivningspuljen

kan vi med glæde imødese alle de gode initiativer der er i forslaget men det skal bare ikke være på bekostning af nedrivningspuljen derfor håber vi at regeringen er positivt stemt for at vi kan tage

fra nedrivningspuljen ud af forslaget og behandle særskilt så vi stadig væk kan samarbejde om alle de

socialt problem nogle steder og samtidig gør det landsbyerne mindre attraktive at flytte til

og hvordan de vil prioritere mellem de landsbyer der er det nye ved det her lovforslag er at

bliver ændret sådan at landdistrikterne får fortrinsret

omfordelt til landdistrikterne fra de større byer på den her måde får kommunerne nu økonomi til at renovere eller rive ned på landet så der kan komme udvikling i gang og så vi igen kan få vækst i vores landdistrikter

til tre tusind indbyggere og der er også statstilskud

hvis kommunen har udgifter til at fjerne skrot og affald i småbyer med under tre tusind indbyggere eller i det åbne land det er nogle af de punkter som er vigtige fordi udkantsområderne i danmark eller man burde måske sige udviklingsområderne i danmark er ramt af befolkningstilbagegang og det sætter naturligvis sit store præg på bygninger og byområder i disse

det er en kendsgerning at det er en stor økonomisk byrde for mange landkommuner at sørge for ordnede forhold

er der stort behov for at der sker noget mere så

derfor er det her lovforslag velanbragt og der er ingen tvivl om at forslaget vil have en god

jeg har forstået at det har man i hvert fald også erkendt i partiet venstre og derfor vil man så

hilses med tilfredshed jeg synes derimod at det virkede mere uldent hvad dansk folkeparti

det var noget med en opdeling af lovforslaget og sådan noget men jeg forstod jo på dansk folkepartis ordfører

hun anerkendte at forslaget ville gavne

jeg har opfattet er et vigtigt punkt for dansk folkeparti så derfor vil jeg sige

df måske ikke får opfyldt sit ønske om at få

dansk folkeparti indse at det her er godt for landdistrikterne og

at skulle leve i et område præget af forladte huse af landbrugs og erhvervsbygninger der står og forfalder er jo i sig selv med til

befolkningssammensætningen i vores landdistrikter udvikler sig helt forkert så det er rigtig godt at

lægger an til at der kan sættes noget fart på nedrivningen af tomme erhvervsbygninger at man kan opkøbe og nedrive de boliger som ikke må være

sige en del af udlejningsmassen men som jo er og har været en del af flittige spekulanters

se på skrot og affaldsbunker

installationsmangler sådan hedder det faktisk i boligsproget

lave et forbud mod udlejning indtil man får taget stilling til

med det her lejemarked hvor man man kan komme ind uden at betale indskud

husleje for noget der ikke er egnet som bolig jeg tror også det er vigtigt og det har jeg nævnt for ministeren nogle gange at

om hvilke instrumenter de har for der er jo desværre her i landet

en valgmulighed for om man vil have boligkommissioner eller ikke

når vi ved at der netop i landdistrikterne men desværre

rigtig mange boliger som lider af skimmelsvamp fugt og

være rigtig vigtigt at man i hver af de otte og halvfems kommuner havde en boligkommission

med deltagelse af teknikere fra teknisk forvaltning der kunne tage ud at se på nogle af de boliger her så derfor håber jeg at

ministeren også vil kaste sit blik på hvordan man faktisk har arbejdet med boligkommission i morsø kommune og

kommune har lavet en taskforce der tager ud

fjernet mange af de her boliger så så det er faktisk muligt hvis kommunerne

finansieringen af det her kommer til at udvikle sig for det er ikke nogen hemmelighed at det finansieres af den samlede samlede byfornyelsespulje

de udsatte boligområder i

at forslaget indeholder en række nybrud og gode elementer og så må vi

ejerboliger

at genere nogen minister der holder lidt igen jeg vil faktisk sige at måske kunne andre ministerier lære lidt

bebrejdelse af ministeren men gratulerer derimod gerne

er fuld opbakning til forslaget når ministeren endelig kommer med noget det kunne andre måske også lære af

der kan man se at det sker og det

det er også boliger der står usælgelige tilbage og

mindre tæt befolkede lande hvor man var flyttet væk fra bopladserne men vi ser det rent faktisk nu i danmark

en udvikling der er både beklagelig og betænkelig det var sådan set bedre

umuligt for mennesker at bosætte sig der hvor

færre bosætter sig der det er sådan set et symptom symptom på en kedelig udvikling en ærgerlig udvikling og en dårlig udvikling men nu er det jo altså sådan og det kan vi ikke ændre

derfor er det rimeligt at sige at det er godt at støtte

på at der må ofres samfundsressourcer på

kommer til at ligne spøgelsesbyer forladte områder

som så i øvrigt har påkaldt sig særlige former

grund til at være stolte af så de elementer som der er redegjort for

flytter i beskedent omfang

ved hvert andet lovforslag peger på at skatten skal stige for

vi er lige så nøjsomme nøjsomme som ministeren og synes det er helt rimeligt at flytte rundt på de her

udvalgsarbejdet på en god og ordentlig måde jeg vil sige at

et par enkelte misforståelser undervejs fru louise schack elholm rejste spørgsmålet om mulighed for støtte

tres procent statsrefusion er dog alligevel noget

erhvervsbygninger det synes jeg da at man skal notere sig med glæde når man er optaget af den del af det

faktisk mulighed for at købe kommunale bygninger i

til tre tusind indbyggere med tres procent statslig refusion der er mange kommuner der er meget aktive men ikke har

skal glæde os over at lolland og langeland får nogle nye muligheder så synes jeg også i

diskussion at vi skal glæde os over at det ikke kun er de ni og tredive kommuner som venstre udvalgte og åbenbart efter et særligt kriterium for det dækker ikke andre landdistriktsregler

alle landkommuner der er landdistrikter der kan være med i det her så blev

bad i ejer og andelsboliger uden statslig refusion

vil jeg bare sige at

i bevaringsværdige bygninger og en tredjedel af etableringsudgifterne

er det jo ikke sådan at det går fra de fem og halvfjerds million

til områdefornyelsen og bygningsfornyelsen ude i landdistrikterne

vil generere en merværdi som så kan sælges men der vil jeg sige at

vurderer om man kan gå ind og støtte det

synes jeg det vel er rimeligt nok at der er mulighed for

landdistriktforslaget jeg er meget oplivet over den tilgang som

at trække på smilebåndet af herre leif mikkelsens tilgang til det nemlig at der skulle komme så få forslag som muligt og når de kom skulle der helst være bred opbakning

at det har jeg da i hvert fald levet op til i dag så jeg ser frem til et rigtig godt udvalgsarbejde og jeg håber at vi kan nå til en bred enighed

kan der vist ikke blive tale om i den her forbindelse når det så er sagt vil

fru mette hjermind dencker er meget velkommen til at stille udvalgsspørgsmål så skal jeg

det

ville genindføre den sidste år var det

forslag nemlig sådan at man ville tage fra syge mennesker og

forebyggelsesfonden i år har man lavet en omstillingspulje

at man nu kan finde blandt andet penge til en ny nedrivningspulje jeg synes det bliver et meget interessant spørgsmål hvor venstre

man nu fremover skal have nulvækst i de offentlige udgifter det må betyde meget store besparelser rundtomkring er det i daginstitutionerne

servicen i landdistriktskommunerne eller hvor jeg

er meget interessant men jeg skal gøre opmærksom på at det var en engangspulje man tidligere havde fastsat og det er efter min bedste opfattelse udtryk for en stop and go politik så har vi en nedrivningspulje og så har vi ikke nogen det vi har gjort

en vedvarende pulje og det giver altså mere

at have en midlertidig pulje som man ikke kan regne med i kommunerne som

er afhængig af skiftende flertal jeg håber meget at det vi har gjort i dag virkelig kan fortsætte

venstre vedkender sig det som fru louise schack elholm sagde før nemlig at det vi nu satser på

byfornyelse giver faktisk fem kroner igen hver gang vi investerer en kroner fra statens side det giver beskæftigelse det giver noget man kan regne med og det dækker alle landets kommuner jeg er opmærksom på at der er et stort behov for en særlig indsats for de dårlige boliger på landet jeg har lige fået tallene med fra fra den såkaldte nedrivningspulje som her er en indsatspulje hvor man kan se

fem og tyve procent af de der blev revet ned der var boliger resten var enten drifts eller avlsbygninger eller selvstændige

virkeligheden var der jo rigtig mange ejendomme hvor

men også erhvervsbygninger i de mindre byer og med en lidt højere refusionsprocent

det er sådan at vi har en lang række ændringer på vej og som sagt er det kun de ni og tredive kommuner som var omfattet af det tidligere forslag

at gøre helårsboliger til fritidsboliger

pænt imod da det kom ud vi har et forslag hvor det er sådan

helårsboliger til fritidsformål

kommunerne kan tillade at en helårsbolig anvendes til fritidsformål i en periode indtil ejeren ønsker at

og fritidshusudlejernes landsforening angav faktisk

at venstre og konservative

vi er på vej med et lovforslag der skal give kommunerne mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler

komme låsby svendsen typerne altså de grådige udlejere til livs

sikrer at nogle af de der grådige udlejere ikke kan få lov til at fortsætte

kan kommunen faktisk indklage dem for huslejenævnet og vi kan sikre at de kommer ud af markedet jeg tror at det er noget der virkelig kan være med til at sørge for at ikke ser de der sociale nomadehistorier

optaget af derudover

udsigten til sanktionerne vil fratage spekulanterne lysten til at fortsætte deres form for udlejning

et lovforslag der giver flere muligheder for at helårsboliger

om et lovforslag der er rettet mod de grove udlejere så vi har faktisk en hel palet af gode forslag

med en tvivlsom finansiering at genindføre nedrivningspuljen med en stop and go politik

her realiteter som vi vil se på i løbet af året

og tolv har man en forøgelse af udgifterne

at prioritere det her område men det har ministeren ikke ønsket og så er mit spørgsmål hvorfor har

ikke ønsket det når socialdemokratiske ministre

i en svær økonomisk situation hvor vi jo overtog et underskud på halvfjerds milliard kroner på de offentlige finanser har vi altså valgt at prioritere at vi sikrer at der bliver fem og halvfjerds million kroner mere via byfornyelsesmidlerne

jeg synes også det er en lidt usikker finansiering som venstre kommer med her

fra forebyggelsesfonden der ville han tage fra nedslidte mennesker

eneste krone til ministerens område

af hensyn til de håndværkere der nu ikke kan få det arbejde og

ændret på den kommunale udligning vi har sat gang i et energiforlig i øvrigt sammen med venstre vi har kigget på telemaster og

er masser af ting hvor vi har tænkt landdistrikter ind

jeg håber at herre flemming damgaard larsen ikke vil lade sit sortsyn præge det her område men støtte den gode ændring i byfornyelsen hvor vi tilgodeser alle kommuner og hvor vi jo meget meget hurtigt når op over de to

som den tidligere regering satte af det er meget vigtigt at sige

og mest kendte instrumenter husk nu på

tres procent refusion i byer med mindre end tre tusind indbyggere det er meget mere end man gav

er det man vil skære ned på det tror jeg da at ordførerne for de øvrige partier får lejlighed til

fru birgitte josefsen kommer

men det kan være det er mig der ikke har slået ordentlig efter så

det var direkte usympatisk at man ville tage fra nedslidte mennesker og til ruiner i år

komme ud af den blå luft det er der jo ingenting der kan undtagen lommeuld det er det eneste der kommer af sig selv så det bliver spændende at høre hvordan man finansierer den her nedrivningspulje

bare give en anerkendelse af at der er et behov

den såkaldte indsatspulje har været brugt vi vil gerne brede den ud vil sikre en permanent finansiering

fyre den ene kaskade af spørgsmål af mod venstre som handler om finanslov og alt muligt andet og taler fuldstændig udenom det synes jeg er

anerkender den rapport som

ministerium jo har lavet og som siger at at

har været en vældig vældig succesfuld pulje og at resultaterne fuldstændig taler for sig selv

hundrede bygninger er blevet revet ned tretten

er blevet renoveret som jeg lige husker det og jeg synes da at

sig netop at være politik der virker når

at det er vigtigt at diskutere hvordan man finder finansieringen

i den offentlige sektor den den diskussion har vi vel lov til at rejse

hvad vi kunne finde i en situation

ikke bare har guld der ligger og flyder på gaden men men

helt rimeligt at man diskuterer de forskellige aspekter

rimeligt nok men men jeg anerkender at der er en vigtig indsats at gøre jeg anerkender også at indsatspuljen har virket

en boligsocial betydning

noget som ministeren er meget optaget af antager

og afhjælpe social forslumring det er egentlig ret fantastiske ord social forslumring men altså underforstået at man har formået

med baggrund i de sager der har været med blandt andet incest

som kunne se ud som om de kunne være dækket ind af netop den her pulje gør det ikke også indtryk på ministeren

at helårsboliger kan anvendes til fritidsboliger det er det dansk erhverv og fritidshusudlejernes landsforening mener vil give beskæftigelse til syv tusind mennesker det er ikke så ringe endda og det tredje er

lovforslag der retter sig mod de her grove udlejere låsby svendsen typerne som udlejer til de her

bliver man altså taget ud af markedet så det har vi taget med i al beskedenhed synes jeg faktisk vores forslag er lidt bedre fordi det er en bredere indsats og ikke kun en indsatspulje der retter sig mod ni og tredive kommuner men mod hele landet og faktisk er en blivende pulje og så har vi en bredere portefølje med to andre lovforslag

og bygningsfornyelse i vores små byer vores ønske er nemlig at styrke kommunernes incitament til at

indsatsen mod dårlige boliger i landdistrikterne det er vigtigt at vi ikke har faldefærdige huse som står og skæmmer

landdistrikter og som boligspekulanter kan udleje til udsatte familier derfor er jeg også rigtig glad for at vi har fået en landdistriktsminister som netop har sat det her emne på dagsordenen

nu sætter handling bag ordene med en lang række forslag i lovkataloget

fra en indsats mod låsby svendsen til at sætte mere gang i boligsalget i landdistrikterne

forslag om en ny nedrivningspulje jeg har noteret mig at der var tale om en engangspulje i to tusind og ti og elleve og at partierne ikke havde det med

selvfølgelig skærer ned via grønthøstermetoden på hele området som jeg ser det skal nedrivning og istandsættelse af faldefærdige boliger tænkes ind i områdeplaner og på den måde være en del af en mere langsigtet satsning på udvikling og fremgang i vores små byer statens byggeforskningsinstitut har opgjort at der er cirka enoghalvtredstusind kondemnerbare boliger i vores landdistrikter

tydeligt at vi ikke skaber vækst og udvikling og fremgang i landdistrikterne med snuptagsløsninger vi skal have løsninger som kommunerne kan regne med

arbejder hver dag for at gøre det attraktivt at bo i landdistrikterne med den permanente ordning som vi lige har

vi de små byer fortrinsret til fem og halvfjerds million

det har stor betydning for lokalområderne

derfor en vigtig del af indsatsen for en positiv udvikling i landdistrikterne det tror vi er den rigtige model

af vk regeringen i sin tid og det

det har givet mulighed for at hensygnende landsbyer kunne blomstre op igen

det område blandt de mange milliarder kroner

byer med under tre tusind indbyggere og det er præcis dem som har mest brug for hjælp så jeg synes ikke

gør noget for landdistrikterne for det lovforslag vi lige har arbejdet med støtter

meget bureaukratisk med det andet lovforslag som vi

at man altså også nogle gange bør lytte til de mennesker

hundrede million kroner til otte og tredive

er en styrkelse når altså

det er

brugt flere midler end hvad den daværende vk regering havde sagt det havde den ikke de eneste ekstra midler

en forværring siden det sidste skøn var lavet

det kan vi se på ansøgningerne og det er vigtigt at vi kan imødekomme det med de samme midler som vi havde under den tidligere regering det er et skæmmende billede at se når man kører igennem mange af de små byer på landet byer hvor der før var liv byer der tidligere var små bæredygtige enheder der var selvforsynende med frugt grønt mejeriprodukter kød mel og meget andet byer der bukkede under som følge af centraliseringen og urbaniseringen de for længst fraflyttede ejendomme fortæller en trist historie om et liv der var engang

det nødvendigt at vi fjerner de bygninger der skæmmer området derfor er vi i dansk folkeparti positive

for selve forslaget men vi må sige at det undrer os meget at der ikke i forslaget er nævnt nogen finansiering nu har vi været inde på det i dag hvor venstre så fint har redegjort for

venstres finanslovudspil i dansk folkeparti er vi ikke enige i venstres finanslovudspil og derfor kan vi ikke støtte den finansiering der er men hvis venstre og de konservative er villige til at

utroværdigt sandheden er jo at

omprioriteringspulje på seks hundrede og

ikke er blevet sagt hvor der skal spares for at man kan skaffe seks hundrede og

million kr hvoraf de hundrede så skal gå til en nedrivningspulje skal der spares på de ældre skal der spares på folkeskolen eller skal der måske spares på sygehusene det

lege julemand uden at vide hvor julegaverne skal komme fra

nogle af os muligvis har set hvordan det foregår

slagter en høne hugger hovedet af den

hvert fald set det og i nogle tilfælde sker der det

forvildet rundt i alle mulige retninger på grund af nerverne i kroppen

den kurs som sådan en forvildet høne tager jeg siger ikke at venstre har fået hovedet hugget af

det her med de hundrede million kroner er jo bare ét eksempel på at man ikke har en finansiering nu skal der være nulvækst i den offentlige sektor

et skattetryk kunne man forstå på venstres landsmøde og før venstres landsmøde som skal være på niveau med sveriges og det betyder at der skal spares fem og tres milliard kroner og være nulvækst i den offentlige sektor

udtalte venstres gruppeformand og næstformand kristian jensen at der skulle være nulvækst i den offentlige sektor efter nogle få timers forløb selv samme dag sker der det at

at vide at det ikke er venstres politik

i den offentlige sektor og der skal spares fem og tres milliard

som ingen heller aner hvor skal komme fra

den forvildede kurs som en høne har når den har fået hovedet hugget af det

det er særdeles utroværdigt og det er mig komplet ubegribeligt at danmarks største parti kan være så utroværdigt i den økonomiske politik det er dog en elementær ting at hvis man vil skaffe nogle penge

ikke nok med en overskrift der skal stå noget under den overskrift for at det har en troværdighed og det gælder altså også i spørgsmålet om

imod det her forslag og det gør vi blandt andet af den her økonomiske grund men også af en række af de andre grunde som er blevet nævnt af nogle af de tidligere

diskuteret nemlig l syv og halvtreds

ville være bedre om man fordelte hundrede million kroner

forslag til finanslovforhandlingerne

omtalt at der skulle oprettes en sådan ny pulje som man nu foreslår med det her beslutningsforslag

at det er kommuner som i forvejen netop er landdistriktskommuner og det tror

som netop bokser og kæmper med de her udfordringer som kæmper med typer som låsby svendsen og som kæmper med de her forladte ejendomme og måske endda sådan hele spøgelsesagtige småbyer

er udmærket at holde fast på den politiske substans men den politiske substans er jo da også i høj grad at sørge for at økonomien er i orden og at pengene passer det er da et punkt hvorom jeg har hørt de borgerlige partier inklusive fru mai henriksens konservative folkeparti sige masser af gange i den her folketingssal også mens man selv sad ved magten at pengene skulle passe

taget det med i sit eget finanslovforslag højst besynderligt

der ikke er nogen penge det er jo

derfor mener jeg at det er yderst relevant

det økonomiske problem der ligger i det vi er jo ikke

anden tegneserie eller anders and hvor der kommer en tryllefe

og med en tryllestav pludselig frembringer hundrede million kroner ud af ingenting sådan sådan fungerer det jo simpelt hen ikke

spørge fru louise schack elholm om venstres mening

var den rigtige venstrepolitik eller om det er den nuværende som

et princip om ikke at bruge penge

den borgerlige opposition er i fuld gang med at bruge penge som som ikke er til stede

men pengene skal skal jo være der og med hensyn til

til at foregå en masse glimrende aktiviteter i landområderne

lavede man en midlertidig pulje til nedrivning af boliger i landdistrikter da venstre så skulle fremlægge

man ikke valgt at tage den her pulje med fordi den jo

og nu er der lige pludselig penge til at gøre den her pulje

skal komme fra seks hundrede million kr der skal spares på statens

en besparelse på to milliard kr som skulle finansiere boligjobordningen og vi har jo lige hørt fra

de der seks hundrede million kr man vil spare på statens budget

meget gerne være konkret med hvad pengene skal gå til

hvor pengene skal komme fra er man overhovedet ikke konkret

hvor man nu er gået fra

procent vækst i det offentlige forbrug til

så et eller andet sted må der jo så skulle spares for at blive ved med at behandle alle i sundhedsvæsenet når

venstre vil spare på det henne

jo heller ikke nogen som helst der aner om den her nedrivningspulje kan blive bevaret når nu der skal være nulvækst i den offentlige sektor så jeg må sige at det hele virker meget utroværdigt og

meget svært ved at se hvad der er hoved og hale i venstres økonomiske politik vi har meget store underskud i øjeblikket regeringen har så valgt i den her finanslov at prioritere uddannelse og anden hjælp til arbejdsløse

ikke er så mange penge at gøre godt med vi har ikke kunnet finde penge til at gøre den her midlertidige pulje permanent og det kunne venstre som sagt heller ikke da venstre havde magten og med den her nulvækst tror jeg altså ikke på at venstre får fundet penge til

at omfordele de hundrede million kr der går til områdefornyelse og byfornyelse så landdistrikterne får adgang til to tredjedele det mener vi vil styrke landdistrikterne og det er en udmærket løsning for at få revet nogle af de her boliger ned eller for at få renoveret nogle af de tomme boliger der er regeringen vil også fremsætte et lovforslag der lemper kommunernes mulighed for at gøre helårsboliger til fritidsboliger regeringen vil også komme med et lovforslag der styrker kommunernes mulighed for at kræve at boliger vedligeholdes af udlejerne det skal bekæmpe de her låsby svendsen eksempler som vi har hørt mange af samlet set kan vi ikke støtte venstres

og vi ikke har økonomi til at videreføre den og jeg synes heller ikke at venstre i beslutningsforslaget har fremlagt konkret finansiering til de her hundrede million

og på finansloven har vi valgt at prioritere

bare ikke men vi siger virkelig tommelfingeren op til venstre og konservative for at

at man når riget måske på et tidspunkt

måske flere partier oven i købet om at lave en nedrivningspulje

andre i

en eller anden grønthøsterbesparelse eller et eller andet man ikke kan svare på

videreført og nu når man er kommet i opposition skal den videreføres og det er så den nye regering der skal have skylden for at den ikke bliver videreført og man har ikke nogen finansieringsforslag

med at sige at

når bare enkelte kommuner har tusind saneringsmodne huse stående

et behov for at tilføre flere midler og det var så også det jeg sluttede med at

fremover

have afsat nogle flere penge til det her men jeg må nu nok sige at efter venstres landsmøde

appetitten på den økonomiske medicin

ikke til stede det er nok utænkeligt

venstre vil finansiere det her med noget som kunne være mere lighedsskabende

har vi ikke tillid til at venstres forslag til finansiering er noget vi vil kunne

nu blev jeg meget opstemt i weekenden hvor venstres formand pegede på

fordi der var ubalance mellem den offentlige private sektor det er god liberal politik og

jeg har fuld tillid til at når svaret her er

hovedspørgsmålet er så fra min side er det med et finanslovforslag der lever op til det venstre proklamerede i weekenden nemlig nulvækst i den offentlige sektor

vækst i den offentlige sektor det skal vi jo have afklaret inden

der er fuld finansiering

tale om at man enten skal finansiere det ved andre nedskæringer eller ved skattestigninger og det er bestemt ikke liberal alliances politik

pege på hvor pengene skal komme fra alt andet er utroværdigt så

skal tale senere så det er hverken drilleri eller noget andet det er sådan set ganske afgørende for os at for at støtte noget sådant

et godt forslag som vil være godt for landdistrikterne

er behov for pengene også selv om vi lige har vedtaget et lovforslag men at

på plads og inden for de rammer som jeg har sagt så jeg skal vide om det er det gamle venstre eller det nye venstre der står bag finansieringen

en balance brækker danmark midt over lige nu påvirkes bosætningen negativt flere steder af misligholdte huse som både skæmmer landskab og landsby for hvem har lyst til at være nabo til skræmmende faldefærdige nedslidte og sundhedsskadelige ejendomme fyldt med både skrot og affald det har de færreste lyst til og derfor bliver konsekvensen ofte at det bliver meget mindre attraktivt at bo i disse områder og det betyder at flere flytter derfra og færre flytter dertil konsekvensen bliver at aktiviteten i de lokale områder daler og at flere små samfund forfalder

fremtiden bliver små tomme spøgelsesbyer uden liv i august

en evaluering af den eksisterende ordning og det er dejligt at ministeriet stadig varetager en række gode opgaver når nu der ikke kommer nogen lovforslag fra landdistriktsministeren landdistriktsministeren har således ikke fremsat et eneste lovforslag siden

og det taler så i øvrigt også for sig selv nu giver vi så en mulighed for at ministeren faktisk kan fremsætte sit første lovforslag på området ved at videreføre indsatspuljen eller nedrivningspuljen som den populært kaldes ude i landet og puljen er populær tallene taler for sig selv i evalueringen kan tydeligt læses at knap tre hundrede ejendomme er blevet opkøbt til enten istandsættelse eller renovering lidt mere end

hundrede bygninger er blevet revet ned og tretten fem og tyve bygninger er blevet renoveret evalueringen fortæller også entydigt at kommunerne har været rigtig glade for nedrivningspuljen den har været en tiltrængt hjælp til at få skabt et attraktivt lokalmiljø hvor flere gerne vil slå sig ned og gerne vil bo og det er positivt men hvad der måske i virkeligheden er endnu mere positivt er at nedrivningspuljen

haft en væsentlig boligsocial betydning faktisk har en fjerdedel af kommunerne tilkendegivet at de har opnået positive resultater

social forslumring i evalueringen nævnes faktisk direkte at man har fået fjernet udlejningsboliger der er uegnet til beboelse og dermed forhindret at socialt udsatte familier flytter ind under dårlige forhold hvis vi husker tilbage på nogle af de absolut værste misbrugssager der har været i danmark med groft årelangt

vil de fleste her i salen formentlig kunne genkalde sig billederne fra de landsteder hvor de misbrug

jeg tror også at flere vil kunne føle og mærke at en række af de steder kunne være kandidater til den nedrivningspulje

vi nu ved at denne pulje har afhjulpet social forslumring

eneste

har høreapparat i dag og har et specialiseret behov for nogle dyre apparater

er jo et spil hvis man kan kalde

man i forhandlingslokalerne finder frem til gode løsninger

og derfor nåede vi jo aldrig i nærheden af at kunne sidde og forhandle

om man skal regne med at det er den måde vi finansierer

venstre også herinde lever op til det man siger på landsmødet

og trehundrede unge mennesker som kom ind på en videregående uddannelse i år

uddannelsesplan da de kom ind på deres drømmeuddannelse eller om de kan få heldet med sig også når de skal finde et sted at bo analyser viser at der kommer

samtidig begynder flere og flere på en uddannelse det er noget som vi i enhedslisten synes

men samtidig viser viser fremskrivninger også at vi i landets store kommuner vil

blandt unge og studerende fordi der simpelt hen kommer flere unge

fastholder det antal ungdomsboliger og kollegier som vi har

for at løse problemet og hjælpe de mange unge med at finde en bolig vi har et ønske om

fra ministeriet for by bolig og landdistrikter tages ansvar for situationen og at man i samarbejde med uddannelsesministrene kortlægger behovet for ungdoms og studieboliger udarbejder en handleplan for hvordan vi får sikret de nødvendige ungdomsboliger

men også om ti år det er en

have herinde i folketinget fordi vi mener

regeringen har en målsætning om at tres procent af en ungdomsårgang skal starte på en videregående uddannelse fem og tyve procent på en

så har man også et ansvar for at sikre at rammerne omkring det at tage en uddannelse er i orden

for elever og studerende er altså det sted hvor de bor derfor ønsker ønsker vi at

jeg håber på en god og konstruktiv debat hvor vi forhåbentlig kan blive enige om nogle initiativer vi kan tage

sikre at flere elever og studerende både gennemfører en uddannelse

bedste rammer altså den bedste boligsituation

enig med enhedslisten i at det er meget meget vigtigt de unges

det er også anderledes end de mere etablerede befolkningsgruppers boligvalg

skal påbegynde et selvstændigt voksenliv med arbejde eller uddannelse eller begge dele og man skal også have en egen bolig det foregår på mange måder nogle lejer sig et værelse

ud til de unge andre igen flytter i kollektiv eller ind på et kollegium men der er også unge

køber parcelhus med garage og græsplæne eller

helt almindelig lejebolig kun ti procent

de resterende halvfems procent finder en bolig på det øvrige boligmarked der er altså ikke

en til en sammenhæng mellem antallet af unge og behovet for ungdomsboliger

at fokusere på det forhold at kun ti procent

ungdomsboliger nok og jeg er ikke blind for at der faktisk er unge der står på venteliste til en ungdomsbolig og også ville blive rigtig lykkelige over at få tilbudt en ungdomsbolig i langt de fleste kommuner er der relativt kort ventetid til en ungdomsbolig og i kommuner med få eller ingen uddannelsespladser er det faktisk svært at leje ungdomsboligerne ud man skal ikke være blind for

er det således let at få en ungdomsbolig fordi de unge vælger ungdomsboligerne fra og hellere vil have en god bolig på det almindelige boligmarked

er det jo faktisk et billede som vi ser hvert år i forbindelse med semesterstart

traditionelt

aftager efterspørgselen dog i løbet af efteråret

selv finder en bolig eller finder ud

generelt skal man altså være opmærksom på

rigtig mange forskellige boligformer det samlede antal ungdomsboliger dækker faktisk kun knap tredive procent af de studerende de fleste studerende bor altså i helt andre boligformer end ungdomsboliger efterspørgslen

ungdomsboliger i de store uddannelsesbyer vurderes

være stigende i de her år det skyldes ikke bare de demografiske

antal udenlandske studerende der også tæller med her den seneste befolkningsfremskrivning fra danmarks statistik viser at ungdomsårgangene vokser i de her år men den viser også at kurven faktisk snart knækker

fire og tyve årige som primært er dem der flytter ind i ungdomsboligerne så vil den her gruppe kun vokse frem til to tusind og seksten

efterspørgsel de næste fire fem år hvorefter vi risikerer at

meget kort afstand til uddannelsesstedet eller arbejdspladsen og ind til storbyens kultur

kan det siges at efterspørgslen efter boliger

og studerende forventes at være stigende i de næste fire fem år hvorefter den forventes at være aftagende

unge og studerende er for mig at se en relativt svag gruppe på boligmarkedet

begrænsede økonomiske midler derfor udgør

grundstenen i regeringens ungdomsboligpolitik de almene ungdomsboliger er det altovervejende hovedværktøj

til kommunerne der har mulighed for at imødekomme de unges efterspørgsel efter boliger den offentlige støtte til ungdomsboliger

andre unge med behov de er også karakteriseret ved medbestemmelse og beboerdemokrati stabile lejeforhold via balanceleje og en rimelig og ordentlig finansieringsmodel behovet for nye ungdomsboliger vurderes af kommunerne det er således kommunerne der løbende vurderer

der laver lokalplanerne og på baggrund af deres

de tilsagn om støtte til nye almene ungdomsboliger dette træk ved den almene model er blevet styrket med reformen af den almene boligsektor hvor kommuner og boligorganisationer

samarbejder om vurderingen af behov udbud og udfordringer i de eksisterende boliger

fru rosa lund rigtigt sagde en målsætning om at tres procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse og jeg nævnte også at optaget

de videregående uddannelser er steget markant i de senere år det er både kommet flere danske og

udenlandske studerende til gode og det er jo glædeligt det er klart at når man øger optaget

vedtog et helt enigt folketing det

initiativ til at etablere almene ungdomsboliger forbeholdt danske og udenlandske studerende

give universiteterne bedre mulighed for at råde over et tilstrækkeligt antal boliger til de studerende de

supplement til ungdomsboligerne som kommunerne jo tager initiativ til

skal se på hvordan vi kan sikre flere af de her campusboliger

at den øgede efterspørgsel efter ungdomsboliger

skal holdes op mod den samlede bestand af ungdomsboliger den samlede bestand af ungdomsboliger ligger på landsplan på fireogtredstusind

ellevetusind ellevetusind nye ungdomsboliger derudover er der etableret knap to tusind seks hundrede

i hovedstadsområdet og seks hundrede i københavns kommune så de bliver

allokeret derhen hvor behovet er størst kommunerne er ved at tilpasse udbuddet af ungdomsboliger i øjeblikket er der cirka fire tusind ungdomsboliger under opførelse

vi skal glæde os over i en tid hvor der er begrænset arbejde til vores håndværkere

og det er også godt for vores håndværkere at der bliver opført boliger

for to tusind og tretten vurderer vi at kommunerne til næste år vil give tilsagn om ydeligere

kommunerne er jo omdrejningspunktet for ungdomsboligpolitikken allerede i to tusind og ni kunne man i

havde en egentlig ungdomsboligpolitik og flere er på vej i

mange steder er man begyndt at adressere udfordringen særskilt og i mange kommuner bliver unge studerende med rette set som en strategisk ressource specielt i kommuner med rigtig mange uddannelsesinstitutioner

jeg var selv i går på besøg i i aarhus

hvor man jo har blandet velhaverboliger og almindelige udlejningsboliger med kollegieboliger og almene boliger

var flot at se hvor mange ekstra

lavenergi eller nul energi huse

har der længe været et nært og tæt samarbejde mellem kommunen og universitetet om studieboliger og i to tusind og ti gav aalborg kommune tilsagn til etablering af ikke mindre

to tusind og tretten budgetterer kommunen med yderligere seks hundrede og tredive ungdomsboliger så der sker altså noget også i aarhus

budgetterer man med nye ungdomsboliger i to tusind og tretten planlægger aarhus en hundrede og halvfjerds nye ungdomsboliger

at fem hundrede nye ungdomsboliger skal stå klar i to tusind og

hundrede og fem og fyrre er der allerede blevet afsat penge til i budgettet for to tusind og tretten efter mange år

nye ungdomsboliger nu sadler man altså om og

rigtig mange uddannelsesinstitutioner nu tager udfordringen med flere unge på de videregående uddannelser op og etablerer nye ungdomsboliger i staten og i regeringen har vi aftalt med kl at kommunernes andel af grundkapitalen til almene boliger

til ti procent i den finanslovaftale som

jeg tror på at det er det der er med til at give det et mægtigt boost nu vi får bygget flere nye almene ungdomsboliger

en bedre mulighed for at føre en aktiv boligpolitik og dermed sikre at der er ordentlige boligtilbud til alle borgerne og i stedet for at have enten fjorten

også at kommunerne kan regne med det frem til to tusind og seksten derudover vil den lavere grundkapital forhåbentlig også betyde at der bliver sat mere skub i byggeriet og at vi får skabt flere job jeg forventer at vi ender med en bred opbakning til

forslag når det skal tredjebehandles på torsdag jeg glæder mig til bliver afsluttet så kommunerne kan planlægge ud fra det

understrege at vi også i de kommende år må forvente en høj efterspørgsel efter ungdomsboliger i de store uddannelsesbyer derfor er det godt at

som regering har fokus på det sammen med kommunerne

fire universitetsbyer hvor vi drøfter de her problemstillinger

tallene her viser der arbejdes med det og der er i øjeblikket ved at blive opført fire tusind fire tusind nye ungdomsboliger og kommunerne i specielt de store uddannelsesbyer planlægger at give tilsagn til yderligere nye ungdomsboliger jeg har som sagt drøftet situationen med borgmestrene fra de fire uddannelses og universitetsbyer og jeg ser med tilfredshed på at kommunerne faktisk vedtager egentlige ungdomsboligpolitikker med forskellige garantier så det er måske mere nuanceret end man måske lige tror når man

på området ungdomsboligmarkedet er blevet mere varieret men jeg anerkender at der er en udfordring

lyset af at boligmarkedet har været totalt nedfrosset

i enhedslisten er enige i fordi vi mener at flere skal tage en uddannelse i hvert fald skal flere

en uddannelse men det mest interessante ved de her to målsætninger er jo hvordan vi kan opfylde dem og her mener vi i enhedslisten at det er helt afgørende at vi sikrer at der er gode rammer om det at være studerende

det vigtige nemlig studierne

af september i år så vi da også hvordan de studerende blev mere og mere kreative i jagten på en bolig nogle overnattede på vandrerhjem andre sov i telt det tænker jeg

sofa og nogle forsøgte endda at overnatte på overborgmesteren i københavn

fordi de simpelt hen manglede et sted at sove studenterrådet på københavns universitet arrangerede også at man kunne låne sin sofa ud

til dem der manglede et sted at bo så

stort problem her som studerende er man

overladt til en god vens sofa

kun en jungle af små og alt for dyre værelser tilbage jeg tror desværre

som er mere eller mindre parate til at udnytte de studerende som står i en meget skrøbelig situation man står nemlig i en skrøbelig situation man er lige flyttet til en ny by hvor man skal læse man har fået at vide to uger inden man starter på sit studium at man er kommet ind og det vil sige

drømmestudie og gerne vil i gang med det og så er det meget nemt at udnytte den unge studerende

se er der ikke nogen tvivl om at vi som politikere må handle

sikre at man har ret til et sted at bo mens man er studerende der er måske nogle som vil mene at

gerne vil have et sted at bo hvor hvor huslejen er til at betale når man er på

det er fordi vi som samfund har en målsætning om at flere skal tage en uddannelse

godt forstå at det er rigtig svært at koncentrere sig om opgaverne jeg kan godt forstå at studielivet bliver uoverskueligt derfor altså behov for at vi sikrer at der bliver flere kollegier og flere billige studieboliger og når det er regeringen der

mener vi i enhedslisten også at det er regeringens ansvar at sikre at rammerne omkring det at være studerende

i det her land hvor man næsten ikke har diskuteret boligpolitik men jo nærmest

bedre og større friværdi synes jeg det er på tide at vi tager fat om de problemer der er opstået på vores boligmarked

invitation til at vi skal have lavet en strategi for hvordan vi får bedre ungdoms og studieboliger da vi ved at især de unge står i en udsat position når de skal træde ind på boligmarkedet

at kommunerne fik mulighed for at sælge grunde under markedspris når der er tale om at man skal bygge ungdoms og studieboliger det er et forslag som regeringspartierne s og

præsenterede i to tusind og ti i deres en fair løsning

forpligte alle kommuner til at udarbejde en strategi for en ungdoms og

eksempel i en tyve årig handleplan i relation til de fremskrivninger som er blevet lavet om unge elever og studerende

skal laves men vi mener altså også at vi her på christiansborg har et ansvar og vi mener i den grad at kommunerne har et ansvar for så også at gøre det for det er kun tyve procent af kommunerne

sted at bo til sidst vil jeg bare tilføje

øget opmærksomhed på de unges boligsituation set ud fra venstres synspunkt har vi hverken råd eller mulighed for at skaffe ungdomsboliger eller kollegier til alle unge desværre heldigvis er det heller ikke nødvendigt da langt de fleste unge agerer fint på det almindelige boligmarked dog skal det understreges at på at der kommer flere unge til særlig i de store byer og derfor mener vi at der er brug for flere ungdoms og studieboliger

bredt fordelt over boligformer det er en styrke for bosætningen da det øger fleksibiliteten på boligmarkedet det hjælper til at løse de udfordringer som vi på sigt har med unges boligbehov

i to tusind og ni og her er det tydeligt at de private lejeboliger bidrager

men en ganske udbredt form for privat lejebolig er forældrekøbte lejligheder forældrekøbte lejligheder er således med til at løse udfordringen

langt større dertil må jeg sige at jeg synes det er yderst positivt at forældre viser ansvarlighed over for deres børn kun lidt over syv procent af de unge mellem atten og ni og tyve år bor i en ungdomsbolig mens knap sytten procent bor i en anden form for almen bolig resten af de unge finder en bolig uden for den almene sektor det vil sige at kun

bor i en almen bolig med offentlig finansiering vi skal derfor ikke forvente at vi skal bygge offentligt finansierede boliger til alle unge mennesker hvilket i øvrigt er heldigt da det ville være svært at finansiere der er dog unge mennesker unge mennesker som har behov for en ungdomsbolig eller en anden almen bolig og derfor har vi fortsat brug for ungdomsboliger mens venstre var i regering var vi med til at tage konkret handling for at sikre flere ungdoms og studieboliger det gjorde vi blandt andet gennem finansieringsreformen

stemte imod sænkelse af den kommunale grundkapital ad flere omgange og muligheden for at universiteter kunne opføre campusboliger i boligaftalen fra to tusind og ti blev det desuden besluttet at der skulle igangsættes et udvalgsarbejde der skulle harmonisere og modernisere reglerne på ungdomsboligområdet

efter regeringsdannelsen tiltrådt aftalen og jeg forventer naturligvis at regeringen følger op på aftalen

sikre på at der bliver bygget ungdomsboliger men det er lige så vigtigt at vi sikrer at vi fortsat har et varieret boligmarked så de tre fjerdedele af de unge der ikke bor i en almen bolig fortsat kan finde et sted at bo

at det generelt er kommunernes ansvar at sikre at udbuddet af ungdomsboliger er tilstrækkeligt og løbende tilpasses efterspørgslen samt behovene hos de unge

være en markant stigning i antallet af studerende

og derfor er der behov for at støtte bosætningen blandt de studerende en stor del af de studerende vælger ikke at bo i ungdomsbolig men at bo i en privat lejebolig det kan være en forældrekøbt lejlighed i boligaftalen fra to tusind og ti var der et afsnit om ungdomsboligområdet hvor der blandt andet skal igangsættes et udvalgsarbejde om ungdomsboliger folketinget pålægger regeringen at sikre at der fortsat er et varieret udbud af studieboliger folketinget pålægger ligeledes regeringen at følge op på boligaftalen

var en plan for bygning af fem hundrede boliger men bare i københavn kommer der seks tusind nye beboere til så det siger også lidt om proportionerne i at antallet af mulige

ikke er til stede og hvordan løser vi det det kan jo ikke løses individuelt det skal løses ved at

skal lave en plan for hvordan man

skal da ikke gå og tro at vi kan få seks tusind unge mennesker til at bo inden for voldene i københavn det skal vi nok ikke forvente det er nok svært at proppe seks tusind ekstra boliger ind der men at de skal finde

har forældrekøbte lejligheder der kan bidrage til at løse de

har mulighed for at få en tidssvarende og sund bolig hvor man kan bo trygt og samtidig en bolig der også er miljø og klimamæssigt bæredygtig det gælder selvfølgelig også vores unge

at enhedslisten i dag sætter fokus på ungdomsboliger også set i ønsket om at vores børn skal blive den dygtigste generation nogen sinde at tres procent skal gennemføre en videregående uddannelse

stiller store krav både til vores uddannelse og til vores boligtilbud til unge men jeg tror på vi kan indfri kravene ungdomsboliger

er en naturlig del af de boliger som unge bor i

med boligtilbud mange unge bor til leje privat eller alment køber en ejerlejlighed eller

på kollegie de fleste unge bor altså ikke i ungdomsboliger men vi er glade for at tilbuddet

er der ikke en lang venteliste på ungdomsboliger som ministeren allerede har været inde på men socialdemokraterne har også fulgt debatten om de unge som flytter til de større byer hvor det er svært at finde en bolig derfor er vi glade for regeringens forslag som gør det billigere

kommunerne at bygge alment og lettere for kommunerne at have en aktiv boligpolitik vi ved at byggebranchen

mange steder i landet har været præget af at kommunerne ikke har haft råd til at igangsætte nye byggerier af almene boliger forslaget om at nedsætte den kommunale grundkapital betyder at kommunerne nu kan sætte gang i nye projekter også i de store byer hvor hvor behovet for boliger til unge har været størst

tiltag og tage tage de beslutninger om antallet af

i nogle kommuner kan man nu allerede give de unge en garanti for studieboliger og andre steder bygger man nyt for netop at have boliger til de unge det synes jeg er positivt og jeg kan kun opfordre til at alle kommuner får en

bolig for alle uanset pengepungens størrelse det er et klart socialdemokratisk projekt jeg har et forslag til vedtagelse

at behovet for ungdomsboliger bedst vurderes lokalt i kommunerne

det er kommunerne der på baggrund af denne vurdering giver tilsagn til nye boliger regeringen sikrer sikrer rammerne for en tilstrækkelig forsyning af ungdomsboliger folketinget konstaterer med tilfredshed at omkring fire tusind ungdomsboliger er under opførelse opførelse og at specielt de fire store universitetskommuner

ungdomsboliger i to tusind og tretten samtidig hilser folketinget det velkommen at regeringen i overensstemmelse med regeringsgrundlaget

initiativ til at nedsætte den kommunale

ungdomsboliger fra fjorten til ti procent

første juli to tusind og tolv til udgangen af to tusind og seksten for at sikre opførelse af flere ungdomsboliger

unge som gerne vil bo i deres by

store byer har en ungdomsboligpolitik

godt at man har forskellige boligtyper forskellige behov og jeg synes også

som vælger det ene eller det andet altså de unge mennesker sammen med familien sammen med forældrene der er med til

mennesker ofte flytter til større byer for at uddanne sig at de byer de flytter til også har tilstrækkeligt med boliger

at stille til rådighed og derfor sætter vi pris

forespørgselsdebat er kommet frem i dag så vi kan høre om regeringens planer på det her område det er væsentligt at offentligt støttede ungdomsboliger har høj kvalitet og i videst muligt omfang er tilpasset de unges behov og det er samtidig kommunernes ansvar at sikre at udbuddet af ungdomsboliger er tilstrækkeligt og tilpasses behovene det må imidlertid ikke betyde at vi fra folketingets side så kan læne os tilbage

vi skal følge med udviklingen og sørge for at rammerne er i orden debatten er vigtig og vi kan se af debatten hver sommer i medierne at unge mennesker har svært ved at finde en bolig man kan altid diskutere hvorvidt kommunerne

kan leve op til det her nogle er meget kreative og får gode ideer al respekt for det og de udnytter for eksempel gamle plejehjem til at lave multihuse hvor der kan være ungdomsboliger sociale mødesteder sociale mødesteder med mere

man blandt andet gjort i vanløse med hyltebjerggård

tilgængelighed tilgængelighed er som altid vigtigt da nogle af de unge mennesker der skal have en ungdomsbolig har et handicap ministeren har oplyst i et svar til folketinget at inden for de seneste tyve år har omkring halvdelen af det samlede almene boligbyggeri været ældre og handicapboliger det vil sige boliger med særlige indretningskriterier i forbindelse med satspuljen blev der afsat midler til startboliger som er en særlig type ungdomsboliger hvor udsatte unge kan få en god start i egen bolig og hvor der er tilknyttet særlig voksenkontakt i form af en social vicevært boligerne skal således sikre at de unge kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse for perioden to tusind og tolv til

og to og tredive million kroner til etablering af startboliger hvoraf to og fyrre million kroner fordeles til udvalgte projekter allerede her i to tusind og tolv det er således muligt nu at søge støtte til at etablere nye startboliger dansk folkeparti vil gerne være med til at samarbejde samt harmonisere og modernisere reglerne på ungdomsboligområdet

opstår fordi færdiguddannede har lov at blive boende i op til tre måneder efter at de har færdiggjort deres uddannelse det betyder overlap i forhold til nye studerende det er også velkendt at mange unge vil bo i centrum af centrum og det er bare ikke muligt men som vi kunne høre ministeren sige

blandt andet er fire tusind nye boliger på

og vi forventer at kommunerne giver tilsagn om yderligere godt tusind boliger næste år nedsættelsen af den kommunale grundkapital kan forhåbentlig også være medvirkende til at afhjælpe noget af problemet men selvfølgelig mener vi ikke at det er optimalt at nye studerende skal starte deres uddannelse boligløse

så kan jeg sige at vi i det radikale venstre bakker op om det forslag

jan johansen fra socialdemokratiet

fra talerstolen hvis man bor i telt og fru rosa lund fra enhedslisten har jo også fuldstændig ret i

i en meget sårbar situation hvor udlejere som har

vist godt kan tillade os at sige så der er ingen tvivl om at det her med at skaffe boliger til unge er et utrolig vigtigt emne

ordfører herre jan johansen læste op og som sf

at regeringen sikrer rammerne for en tilstrækkelig forsyning af ungdomsboliger det er faktisk et meget vigtigt punkt

at det lovforslag som vi forventer bliver vedtaget snarest

nedsættelsen af den kommunale grundkapital

til ti procent det tror jeg virkelig vil medføre at der vil blive bygget mange flere

synes også det er godt at det bliver lavet på en

at kommunerne har noget at planlægge efter så det ikke pludselig svinger op og ned med

det nu er kommunen selv skal stille med af økonomi når jeg tror at det vil have en rigtig god virkning med

ikke skal skaffe så mange penge som hidtil for at man kan gå i gang med sådan et byggeri det er helt rigtigt at det ideelt set

hver femte kommune havde det i to tusind og ni og man mener at der nok er flere kommuner som er ved at få det

i den forbindelse vil jeg da opfordre meget til at det bliver et emne i den kommunale valgkamp vi skal jo have kommunalvalg om et år og det ville være særdeles naturligt

man som lokalpolitisk engageret borger ville sige til sig selv det må være en lejlighed til at presse på

alle kommuner får sådan en ungdomsboligpolitik forstået på den måde at det altså er en politik

kan medvirke til at sikre at der er boliger nok

det vil komme til at indgå i den kommunale

så vil jeg runde det af med at sige at

når der i det her forslag til vedtagelse står at regeringen sikrer rammerne for en tilstrækkelig forsyning af ungdomsboliger så ligger der jo også i det at det er en opgave for regeringen hele tiden at holde øje med om de rammer så er

nemlig at kommunerne skulle have mulighed for at sælge grunde til

tale om der skulle bygges ungdoms

til det almene selskab til under markedsprisen

en god idé som man må kigge på men jeg vil også være ærlig og sige at det ikke er noget som der er aftalt noget om mellem de tre regeringspartier

jo en musketered en for alle

og alle for en og derfor kan jeg ikke sige at det så bliver regeringens politik men sfs synes at

her område med og derfor bliver jeg nødt til at gentage

kan jeg ikke sige hvad det ender med

og folketingspolitikere og haft den samme diskussion

om at der er mangel på boliger til studerende

og alligevel har tingene det med at løse sig jeg erkender fuldstændig at når man får sent besked på hvor man skal studere henne og man skal flytte til en anden del af landet kan det da være en stressende situation det her med at finde ud af hvor

bo henne men det plejer at gå

efter nogle måneder

har alle ligesom fundet en bolig folk finder sammen med nye venner jeg boede selv

boede der to eller tre studerende

ligesom fundet sammen på studiet og så havde de fundet ud af at betale en forholdsvis høj husleje på

set det der sker stort set hvert eneste år

jo rigtig godt at folk finder ud af at klare problemerne selv så er det selvfølgelig muligt og det er da sikkert også meget sandsynligt

opstår en større efterspørgsel på boliger men der er vi sådan set ret trygge ved at det er

langt hen ad vejen godt kan levere

de øvrige initiativer der er sat i værk herinde

sådan set ret fortrøstningsfulde at det her problem nok skal løse sig ligesom det gør år efter år efter år jeg synes dog det er interessant at der var nogle

kunne løse det her problem

at man først får sen besked på hvor man er blevet optaget på studiet så flytter man til byen og så

løber man jo ind i det her problem med at der er et overlap

færdige med deres studier må blive boende det kunne man se på det

være helt omkostningsfrit og en nem løsning at sørge for at dem som er færdige på studierne

boliger med det samme sådan at de nye studerende kan flytte ind det vil være helt omkostningsfrit

der er private mennesker der sørger for at den efterspørgsel bliver mødt det kan man også gøre med

at bygge i danmark det kunne man gøre noget ved herindefra få omkostningerne for erhvervslivet ned så det blev mere rentabelt at bygge boliger

også gøre det som liberal alliance har foreslået nemlig fjerne loftet over hvor meget man må tjene ved siden af sin su

flere har mulighed for at betale en lidt dyrere bolig jeg tror dog ikke på at man kan

få boliger lige inde i midtbyen det er jo det mange efterspørger men det er selvfølgelig ikke rimeligt at man som studerende

bo inde i midtbyen der må man bo lidt udenfor

desuden er der jo så nogle problematikker om at det kan forlænge studierne men jeg vil runde det her af med et spørgsmål to som går ud på at

som det også blev nævnt her i debatten at antallet af unge der får en uddannelse er voksende i de her år og det er godt er herre joachim b olsen enig i at når vi har et stigende antal

bygget nogle boliger men jeg har en meget stærk tro på og den kan jeg underbygge ved at kigge ud i verden

markedet er ret dygtigt til at møde de efterspørgsler der måtte være

er det tit fordi vi herinde står i vejen for det ved at gøre det for dyrt eller for lidt attraktivt for markedet at møde en efterspørgsel

vi kunne gøre det mere attraktivt for virksomhederne at møde den efterspørgsel der er for boliger det ville være en anden og mindre omkostningstung

som kunne bruges på

så det det er jo bare en måde at bruge penge på på et område

mangler penge på et andet område hvis man

det er ikke en fornuftig løsning vil jeg vurdere

jeg men man kunne jo se på hvorfor det er så dyrt at bygge i danmark

være en god idé i stedet for hele tiden at

social dumping og holde billig arbejdskraft ude så

ville kunne bygge boliger billigere i danmark dem vil man gerne holde ude det gør at boligpriserne stiger og

man kan godt gøre gøre noget for at holde billig arbejdskraft ude det har så nogle konsekvenser nogle andre steder blandt andet også at det generelt bliver dyrere at bygge boliger

han gennemførte en hård markedspolitik i slutningen af nitten tyverne

tusindvis af familier skulle bo under bliktage der kom til at hedde hoovervilles

giver det anledning til at

nogen god idé det medførte at folk ikke passede på boligerne de var

jeg kan i hvert fald nævne eksempler på det modsatte men jeg kender ikke lige det konkrete eksempel

jeg skal forsøge at adressere nogle af de krav og retninger der har været

har nævnt spørgsmålet om campusboliger det har været

og jeg tror at vi har behov for at få set det igennem

et stort ansvar for at sikre

vi har brug for at få bygget nogle campusboliger og det vil jeg

en dialog med borgmestrene om

vi skal kigge på en evaluering af campusboliglovgivningen så der er også noget at komme efter her

vi har brug for flere ungdomsboliger

andre boligformer end de almene

kunne være fordi der var en udfordring i at der ikke var nok af dem

med som er studieegnede de er opgjort efter om de nu er

der bor i københavn det betyder jo at der må være mange af

i odense roskilde eller andre steder som optager en studiebolig

er færdige ikke er flyttet fra de her lidt mindre boliger som er studieegnede

forhold til boligmarkedet været en stor udfordring især i de sidste to år

kommet flere studerende til så så

løbende men det er også sådan at når vi kigger frem mod to tusind og seksten

begynder antallet af atten til fire og tyve årige

at falde det er rigtigt at det vil stige de næste par år men så vil antallet falde så jeg tænker når vi skal diskutere de her ting

kan bruges til andet end ungdomsboliger det skulle nødig ende som det har gjort i en række af vores landdistrikter hvor man står tilbage med boliger der ikke er mennesker til

så står de tomme og bliver til ruiner jeg tænker ikke at det vil ske lige i første øjeblik i københavn men det er ærgerligt at få bygget nogle boliger som ikke er fleksible og derfor tror jeg når man diskuterer ungdomsboliger

en del af den strategi som vi skal tænke ind i det videre forløb

er vigtigt at vi ikke får forbygget os undskyld udtrykket

mange der har brug for en studiebolig altså i forhold til de målsætninger

rosa lund nævnte nemlig at vi nu har fået en boligminister

haft i ti år så der er et stort behov for at få sat fokus på området

vigtig pointe synes jeg i forhold til til det fremadrettede

er nemlig rigtig vigtigt en bolig er jo noget helt fundamentalt i ethvert menneskes liv uanset om man er studerende

sælge grunde billigere og man kan sådan kigge lidt tilbage nu har jeg den store fordel med min høje alder at jeg kan huske langt tilbage

var som sagt jeg har nævnt det en enkelt gang før på besøg i aarhus havn hvor det er allermest attraktivt

hvor man bygger de allermest fremragende boliger har man altså også både ungdomsboliger og almene boliger til almindelige mennesker og man kan bygge inden for rammebeløbet så prisen på at bygge er gået ned men også grundpriserne

til eu ret konkurrencevilkår og alt muligt andet men jeg

er nogle udfordringer vi i hvert fald skal have set på her men

kan bruges til og så videre men men jeg

den del af det det der er vigtigt er at kommunerne arbejder på at sikre at der bliver blandede boligformer

ghettoer jeg kalder det udsatte boligområder

den sidste opgørelse fra ae findes

at sikre sammenhængskraften i vores samfund

forståelse for andres situation jeg synes at

har noteret mig at de større byer faktisk er begyndt at tænke de her nye boligområder så vi undgår segregering

meget vigtig del af vores boligpolitik at der både er unge og gamle og daginstitutioner men også forskellige

lejerboligformer i vores nye boligområder det er nytænkning man har

en aktiv og levende by hvor man laver huludfyldning med

så byerne ikke dør fuldstændig ud når der ikke er aktivitet om dagen så der sker faktisk meget meget spændende ting på området som jeg synes vi skal

sikrer rammerne men det er kommunerne der fylder dem ud jeg tror det er helt helt afgørende at vi ikke begynder at påtage os den rolle kommunerne kender deres behov og de fleste kommuner har en ungdomsboligpolitik især de store kommuner som har universiteter

uddannelsesinstitutioner så er spørgsmålet

tvinge en ungdomsboligpolitik igennem og er der en sammenhæng mellem

ungdomsboliger og en ungdomsboligpolitik i alle kommuner alle kommuner skal have en politik for børn og unge

have en politik for rigtig mange kommuner gør et godt stykke arbejde men man kan spørge sig selv

det svar svæver lidt i vinden jeg synes ikke vi skal tvinge

sørge for at diskutere det med kommunerne især

opmærksom på det der står i den og jeg skal nok følge op i

billigere ungdomsboliger og ældreboliger i regeringsgrundlaget vi har nedsat et embedsmandsudvalg

nok vende tilbage til den del af det jeg har ikke selv været opmærksom på det der stod jævnfør punkt ti i den

allerede haft kontakt til mit embedsværk i

gjorde rigtig meget ud af startboliger som

andet end folk der går på en professionsbacheloruddannelse eller på et universitet der er rigtig mange unge mennesker

brug for en støttebolig i en særlig vanskelig periode af deres liv hvor

der er startboliger et rigtig godt eksempel på det jeg er glad for at dansk folkeparti

teknisk kollegium i sin tid vi skal også tænke på lærlinge her mange lærlinge er

i alderen når de får sig en uddannelse i dag måske har man valgt forkert og er kommet ind på en videregående uddannelse

man gerne vil være smed ligesom boligministeren så er det ikke så ringe at der også

det er fint derfor er det godt at tage det med jeg tror jeg

rundt om om problematikken det fælles ansvar det med at der faktisk er rigtig rigtig godt gang i boligbyggeriet det med at vi

rigtig godt stillet jeg tror det vil betyde rigtig meget at vi får gang i danmark igen med den kickstart vi har lavet i fællesskab med renovering af de almene boliger

hvordan kan vi sikre at der er boliger til alle som

ungdomsboliger og ældreboliger og jeg har fuld forståelse for

bare bede om en forsikring om

kollegier og ungdoms og studieboliger

de nye kollegier laver nogle spændende løsninger jeg

to hundrede forskellige målepunkter man kan faktisk se om man har glemt at slukke sin pc

det er rigtig spændende at være med i sådan en slags forsøg så der sker rigtig meget på fronten tror jeg

og vil gerne bruge de input den vej rundt det er det vi kan gøre til de overordnede rammer men selvfølgelig tror

både i odense aalborg aarhus og københavn

der findes jo rigtig mange boliger toværelses lejligheder som ikke er for gode men som de studerende tager undervejs og de lægger vægt på kan jeg jo se en billigere husleje frem for en høj komfort det er klart at når man skal ud med en su og sikre sig at man nu også kan studere

ministerens eget parti socialdemokraterne jo var med til at præsentere i to tusind

mulighed for at yde halvtreds årige lån i stedet for kun tredive årige lån til den almene boligsektor

fordi jeg synes det er et rigtig rigtig vigtigt område

tro at halvtreds årige lån sikrer meget billigere boliger der er andre ting der skal inddrages der er en lang række parametre vi skal

jeg vil ikke udelukke at den diskussion kommer men

skal vi nu ikke få tilbagemeldingerne fra udvalget vi har nedsat til at kigge på at få opfyldt regeringsgrundlaget og så se hvad der kommer af spændende løsninger vi i fællesskab